på fremtiden danmark er tilbage på sporet

mere hårde tal nemlig de nye nationalregnskabstal fra danmarks statistik

arbejdsløsheden er faldet over det seneste år og beskæftigelsen er steget ifølge de nye tal fra danmarks statistik

er tyvetusind flere mennesker i arbejde end for en halv år siden

så vi er

af krisen der er stadig usikkerhed

tilbage på sporet regeringen hjælper opsvinget på vej

job i to tusind og tretten og fjorten

når vi passer på vores økonomi

regeringens politik bygger på balance

at brugen af tvang i psykiatrien skal ned på det halve inden to tusind og tyve

aftale med satspuljen som også

kroner af over fire år til at forbedre forholdene for mennesker der har en psykisk sygdom

det er godt

mange nok stiller sig endnu mere aktuelt for hvor

ønsker nulvækst

det gode spørgsmål er jo hvilke konsekvenser der mangler vi stadig

hvordan det kommer til at se ud

skal holde for hvem skal betale

dansk folkepartis eneste mærkesag er at støtte nulvækstpartierne

igen og igen hævder at de ønsker at bruge penge på velfærd spørgsmålene er mange vi mangler stadig svar

at dansk økonomi for alvor er på vej

den økonomiske politik som statsministeren har overtaget fra den regering jeg selv stod i spidsen for når statsministeren nu siger

bygger på balance så er det jo én måde

er jo med direkte henvisning til regeringens eget regeringsgrundlag at regeringens politik bygger videre på vk regeringens økonomiske politik for jeg deler

set statsministerens analyse af hvor danmark befinder sig i øjeblikket og det skyldes jo

dagpengereform og en efterlønsreform

for blot at nævne to reformtiltag som skulle viskes ud

det dog dejligt at man brød sine løfter og holdt fast i det som jo er grundstenen i den økonomiske politik i danmark

og har gjort de regeringsudspil der blev lagt på bordet større og dybere så de har haft mere effekt derfor fik vi en skattereform der var større end det regeringen lagde op til derfor fik vi en vækstpakke der var større end det regeringen lagde op til derfor fik vi en

nu har vi minsandten også fået en finanslovsaftale som er bedre end den regeringen lagde op til fordi den rummer

to milliard kroner i skatte og afgiftslettelser i to tusind og fjorten som ellers ikke ville have været der så

meget tilfreds med at vi har

regeringen har overtaget en økonomisk politik som de gik til valg på og lægge afstand til og at regeringen så også siden har været parat til at komme os

det vi sidder og aftaler og derfor er mit spørgsmål relativt

egentlig bare bede statsministeren om at bekræfte at når vi i den aftale vi indgik i finansministeriet i sidste uge har skrevet følgende så beror det ikke på nogen tilfældighed

landbrugskommissionen er aftaleparterne enige om at arbejde aktivt for en mere målrettet miljøregulering af landbruget således at indsatsen sker dér hvor virkningen og omkostningseffektiviteten er størst en ny regulering vil samlet skulle give erhvervsøkonomiske gevinster

er fint at så mange partier har kunnet samles om det

er noget i det der står i vores finanslovsaftale som

tilfældigt eller ikke ment og derfor er den sætning som herre lars løkke rasmussen

jo at vi har et landbrug som er presset vi ved også at vi skal have nogle ændringer i forhold til til landbruget og der synes jeg

at kigge på hvilket pres landbruget

og effektivt og det var også derfor

tredje møde med regeringen til at få hakket den gordiske knude over

regeringen ikke formåede på tre og tredive møder med sit parlamentariske grundlag så jeg er meget meget tilfreds med at statsministeren her har bekræftet at det vi går på jagt efter når vi skal udmønte natur og landbrugskommissionens arbejde

i en ny regulering er erhvervsøkonomiske gevinster lad mig så lige vende mig et andet sted hen

i en kommentar til den nye tænketank der er nedsat af

to tusind og fjorten bliver et vigtigt europapolitisk år

til folkeafstemning om en patentdomstol og der vil jeg

god ordens skyld høre skal vi til afstemning eller eller skal vi bare sandsynligvis

når

velfærdsturisme

lejlighed til at diskutere europapolitisk aftale med regeringen vi har ikke været indkaldt til møde i forligskredsen siden den ellevte oktober

treogtyvende april det er lang tid siden havde statsministeren en bestemt forventning mit forslag var at vi

men vi mødes her inden sommer og gør aftalen færdig jeg troede så det var sommeren

ikke været noget møde i i to måneder sidst der var møde og også forud for det

er værd at tage det her tema med velfærdsturisme alvorligt og om ikke det kunne bruges som en murbrækker til at prøve at afsøge muligheden for at få et fem sjettedeles flertal siden har der ikke været nogen møder regeringen hældte det ned ad brættet og nu kan jeg så se

i en avis her i weekenden taler om at vores velfærdsmodel er udfordret og at han tilsyneladende er parat til at kæmpe for at bevare de danske optjeningsprincipper har regeringen

jeg har sagt at hvis man ikke kan opnå fem sjettedeles flertal så må man jo sende patentdomstolen til en folkeafstemning jeg håber jo stadig at dansk folkeparti vil overveje om det at

patentdomstolen ikke er i danske virksomheders og dermed danske arbejdspladsers interesse jeg undrer mig stadig såre over at man ikke er optaget af

så ikke er optaget af at sikre at de kan få lettere adgang til et patent og

til dansk folkeparti og måske kunne overbevise dem om at det var en rigtig god idé at stille sig på danske virksomheders side danske arbejdspladsers side og kæmpe for det her patent

var den ellevte oktober to tusind og tretten det er noget tid siden specielt når statsministerens ambition den treogtyvende april to tusind og tretten var at vi blev færdige før

presse regeringen til at tage en diskussion om velfærdsturisme altså det fænomen at vi

skyggesiden af det der ellers er positivt nemlig den fri bevægelighed oplever at vores velfærdsmodeller kommer under angreb

en diskussion der kun kører i danmark den kører også andre steder senest har

forslag der har været taget et initiativ fra uk tyskland østrig og holland og vi forsøgte gelinde at skubbe regeringen om bord i det i det projekt regeringen afviste det

knæfald og sagde vi opgiver på forhånd kampen om den danske

der begynder at tale om den her folkeafstemning til foråret som noget der kun er en sandsynlighed

i søndags gør sig til fortaler for at vi skal værne om det danske velfærdssystem

så prøver jeg bare på at finde ud af om statsministeren har indtaget et nyt synspunkt standpunkt holdning

det hvad man vil om det her med med

hvis regeringen reelt er indstillet på sammen med os at bruge den europapolitiske aftale til at sætte fingeren på det her ømme punkt tage en diskussion i europa tage kampen op frem for bare at lægge

så tror jeg da bare at der kunne være en lille mulighed for at man kunne få lavet en aftale med det her sigte som var så politisk bred at den måske også kunne bruges

åbenbart skal have en betaling for at gå ind og gøre noget godt for danske virksomheder og danske arbejdspladser nu

kan ikke stille spørgsmål men jeg undrer mig såre over at herre lars løkke rasmussen synes

konkrete områder på velfærdsområdet som muligvis er udfordret

vi lægger også mærke til ikke bare den debat der er i andre lande men også de domme der er

andre lande og så må vi jo punkt for punkt eller ydelse for ydelse så at sige gennemgå det her og se om der er noget vi kan gøre

jo bundet af vores eu lovgivning og jeg går ud fra at herre lars løkke rasmussen også er optaget af at vi kun gør noget i danmark der er lovmedholdeligt

så en europaminister der tager en billig overskrift i

med børnechecken uden overhovedet at prøve det af man afventede ikke engang en åbningsskrivelse hvad er indholdet hvad er det regeringen konkret planlægger at tage af initiativer i bruxelles for at sikre at regeringens øjensynlige nye holdning når længere end blot forsiderne af danske morgenaviser vil statsministeren rejse det her tema på topmødet den nittende tyve december når hun skal mødes med de øvrige stats og regeringsledere altså samle op på den debat som blandt andet

når danmark skal være med til at vælge en ny kommissionsformand at vedkommende tager det her problem alvorligt og nok står vagt om den fri bevægelighed bevægelighed men altså ikke står vagt om kan

sige friheden til bare at forgribe sig på et hvilket som helst velfærdsgode

på at finde ud af og så antyder jeg bare

min læsning af de politiske holdninger her i folketingssalen er sådan at jeg også tror at der

politik foregår jo på den måde at man mener nogle ting og så prøver man på at finde nogle kompromiser og hvis de er tilstrækkelig stærke

kan det også trække andre ting med sig det er blandt andet derfor at vi lavede en aftale med regeringen sidste tirsdag selv om den jo

ikke på alle punkter matcher vores eget finanslovsforslag

det vi fik var så godt at vi gerne ville lægge ryg til det vi så måske

i storbritannien om det her spørgsmål og regner også med at det er noget vi skal drøfte på et topmøde på et tidspunkt vores holdning er jo klar vi ønsker den fri

og så overvejer om der er noget som man tidligere har gjort

som så viser sig bagefter ikke

griner ad det det forstår jeg simpelt hen ikke

for mange penge mens vi var i regering på at afkorte ventelister til sygdomsbehandling på at lave bedre hjertebehandling sådan at vi

hjertebehandling på første klasse ja det går vi ind for

når jeg bekender min kærlighed til det her samfund jeg står jo kun her fordi jeg er født ind i det her mulighedernes samfund hvor jeg kunne blive student og candjur selv om min mor kun gik syv år i skole det holder vi da af

derfor kan vi da ikke have et system hvor man bare kan vende i det danske arbejdsmarked og så kan man

et system hvor man bare kan gå ind på det danske arbejdsmarked

hvad regeringen mener om det her ud over sådan et teknokratsvar om at man løbende må forholde sig til det hvad mener regeringen vil statsministeren offensivt tage det her op på det næste rådsmøde vil statsministeren stille det som et politisk krav når der skal vælges ny kommissionsformand næste forår

sommer at vedkommende stiller sig pragmatisk og på europæernes side i den her debat

den frie bevægelighed som har mange positive sider og vi går ind for den

også hvis ikke man forvalter den rigtigt har den skyggeside

friheden til at forgribe sig på velfærdsgoder

at komme en tak ned i gear og så hidsig i forhold til det her område

for at gå ned og gøre deres pligt og stemme for patentdomstolen det her handler om

mulighed for det men det gav mig i hvert fald anledning til forud for

vi har her og der må jeg give statsministeren ret

det er en spørgetime altså der står ikke noget som helst

i forretningsordenen om svar der står ikke noget

er en spørgetime så på den måde kan statsministeren selvfølgelig have en pointe i

på den måde kan man jo sige at statsministeren har været lidt længere fremme

som statsministeren ved fra tidligere debatter

med velfærdsturisme altså det at eksempelvis østeuropæere kan komme til danmark

en oprigtig tilstrækkelig indsats i det danske samfund

fald en gang imellem forsøgt at give indtryk af at det var hun også optaget af

ville komme med et lovforslag her i november måned som fjerner optjeningsprincippet på børnecheckområdet

skal være her i danmark i to år inden man kan få ret

det østeuropæiske hjemland eksempelvis men til min glæde kan jeg jo konstatere at nu er november gået

vi er kommet ind i december måned så må jeg tage det at der ikke er

lovforslag i november måned som udtryk for at regeringen også i lyset af det herre lars løkke rasmussen har været inde

lade være med at komme med det lovforslag der fjerner

situation og så kan statsministeren og jeg få lejlighed til i fællesskab at glæde os over noget her i december måned endda en måned hvor det

dansk folkeparti i forbindelse med spørgetimen

ophober sig en undren over hvorfor man støtter herre lars løkke rasmussen når man

ikke ønsker at svare på de spørgsmål det må også være vanskeligt

uden for i forhold til det konkrete spørgsmål der stilles af

vil det sige at det lovforslag

kommer og i givet fald hvornår kommer det så og hvorfor

et lovforslag i november men så kommer man alligevel ikke med det i november hvis hvis vi her har at gøre med noget hvor regeringen tilbage i foråret har vurderet at danmark administrerer i strid med eu reglerne

er det udtryk for at lovforslaget desværre stadig væk kommer og

og punkt 2 hvorfor er det så ikke

folketinget når regeringen med statsministeren i spidsen sagde at vi

og folketinget ikke har vedtaget en ny lov i danmark og dermed fjernet optjeningsprincippet så administrerer man

efter det regelsæt der gælder i danmark

den lovgivning vi har i danmark kan statsministeren bekræfte her i dag at man som det mest selvfølgelige administrerer efter den lovgivning der er

har haft travlt med at fremsætte en ny lovgivning

til folketingets behandling kan jeg få bekræftet at man selvfølgelig

administrerer efter de regler der gælder hvor

i dag så jeg vil spørge statsministeren til et problem som som vokser hver eneste dag et problem som enhver ansvarlig regering bør

det drejer sig om de mange tusinde mennesker som er faldet ud af dagpengesystemet

samvirke har tredivetusinde og syvhundrede mennesker mistet deres dagpengeret de første ti måneder af året i år det svarer til cirka hundrede mennesker om dagen hundrede mennesker

hver eneste dag som har betalt deres skat betalt deres a kassekontingent og som rigtig gerne vil have et arbejde men som ikke kan få et arbejde ikke fordi de er dovne og ikke gider lave noget men fordi der mangler arbejdspladser mit spørgsmål til statsministeren er

hvad er statsministerens svar til de mange tusinde mennesker og familier som lige nu er i den situation at de risikerer at måtte flytte fra deres hjem tage børnene ud af skolen og

på grund af den dagpengereform de forringelser som

end den hurtige indfasning som venstre konservative og dansk folkeparti oprindelig havde aftalt

at der er en uddannelsesydelse en arbejdsmarkedsydelse at er et forsørgelsesgrundlag til til de her ledige

også bedre muligheder for at tilpasse

problemet løst er statsministerens svar til de tredivetusinde og syvhundrede mennesker som er faldet ud af dagpengesystemet de første ti måneder og de fjortentusind mennesker man regner med falder ud af systemet næste år at med den her indfasning hvor de godt nok går mange tusinde kroner ned om

midlertidig ordning der udløber lige om lidt og så

til de ledige

vejen til at kunne skabe flere arbejdspladser i danmark og flere arbejdspladser er

statsministeren har nedsat et dagpengeudvalg som skal

andet i foråret to tusind og femten foråret 2015 det synes jeg i forvejen er meget meget lang tid at vente for de her mennesker fordi det jo er nu at de mister pengene

at man har sat forringelserne på standby indtil det her udvalg er kommet frem til et eller andet men nu kan jeg forstå at statsministeren faktisk synes at dagpengesystemet

fordi det der skal løse de lediges problemer er selskabsskattelettelser vil det sige at statsministeren ikke regner med at der falder mange tusinde ud af dagpengesystemet til næste år for det problem har selskabsskattelettelser løst er det virkelig svaret til de ledige

samvirke har foreslået er at gøre det lettere at genoptjene retten til dagpenge det kunne hjælpe rigtig rigtig mange af de familier som ikke ved hvad de skal gøre lige nu vil statsministeren overveje det

det handlede om selskabsskattelettelser men det gør det jo faktisk

at de mennesker der falder ud af

regeringen og enhedslisten

dagpengereform som bestemt blev for hårdt indfaset

men jeg er også glad for at vi har en mere

det har enhedslisten ønsket det har regeringen ønsket og derfor undrer det mig noget at enhedslisten

tillykke med det det må være en stor tilfredsstillelse for enhver regering at

store spørgsmål er jo så hvad det næste

i forhold til den vision statsministeren måtte have

de næste store tiltag vi har fået skattereformen og arbejdsmarkedsreformerne og arbejdet med en voksenefteruddannelsesreform

at danmark er kommet på rette spor men hvad skal der så til for at

sådan at vi kan have den fornødne balance og også har mulighed for at give målrettede sociale forbedringer og udvikle den offentlige sektor

er den balance som liberal alliance ikke

i øjeblikket og diskuterer togfonden

det gør vi så med enhedslisten og dansk folkeparti det er jo en infrastruktur som vil forandre danmark markant og man kan undre sig over hvorfor der er nogle partier som

så det er vi optaget af så er man jo

at implementere folkeskolereformen det bliver også spændende at se det vi er i gang med erhvervsuddannelsesreformen som også skal foldes ud på den anden side

får vi vi så gang i produktivitetskommissionen som melder melder ind og så har vi også beskæftigelsesreformen som vi skal i gang med

vi skal i gang med og der har jeg kun nævnt et lille

vi får brudt den negative sociale arv som som undervisningsministeren har været ude at sige er

store markante tiltag som skal flytte danmark videre

kan statsministeren være mere konkret

det i forhold til de overskrifter som lige kom nu her

at effektivisere i den offentlige sektor hvor det er muligt sådan at vi stadig har råd til at have et samfund der

definitionerne tror jeg er at vi kan tage hånd om de medborgere der har brug for det og kan have en offentlig sektor som udvikler sig

en sund økonomi hvor vi er i stand til at konkurrere med resten af verden som fundament

arv så ikke så mange børn som i dag

flere ind på arbejdsmarkedet det har vi nogle konkrete bud på

at halvere selskabsskatten så der kommer en masse nye arbejdspladser

har i sverige hvis vi bare sammenligner med sverige ser sverige er så meget bedre end os

er statsministerens bud på det det kan jo ikke være rigtigt at det er en togfond eller hvad

den overordnede debat eller diskussion er

hvad er de næste drømme for statsministeren som der skal rykkes på efter at hun nu er blevet påtvunget en efterlønsreform og en dagpengereform osv som har gjort at der er

som som skal sikre at vi får gjort op med den negative sociale arv at flere kommer i arbejde at vi får et vækstsamfund

i den private sektor og i den offentlige sektor

i gang med en erhvervsuddannelsesreform som skal løse nogle af de

i vil i gang med at kigge på vores beskæftigelsespolitik

at vores virksomheder har gode vilkår så de også kan arbejdspladser det betyder også at vi har et godt fundament i vores økonomi for at vi kan have et stærkt velfærdssamfund

vi tror på lighed vi tror på solidaritet og det

vi forsøger at skabe i danmark

enige om er godt og jeg

vi lavede om finansloven i sidste uge jeg husker jo

sidste tirsdag spurgte statsministeren

om finansloven der blandt andet

fokusere på at fremrykke vækstaftalerne fra foråret til

i stedet for at de først skulle træde i kraft i to tusind og femten og seksten det synes jeg statsministeren var lidt afvisende over for jeg forstod

en aftale med enhedslisten det var nok fordi man ville bevare

lavede vi jo en aftale der netop

så tak for den tidlige julegave fra statsministeren og regeringen det er vi glade for

det hele taget glade for aftalen der også indeholder andre elementer som vi har peget på mere hjælp til udsatte til ældre og en naturfond alt sammen elementer der også har været en del af det konservative oplæg til finansloven nu vil jeg så spørge statsministeren

også nogle løse ender her den første løse ende jeg godt vil tage fat på

jo enige om statsministeren sagde det også i sin indledning at det kniber lidt med at få privatforbruget i gang nu har vi aftalt et øget beskæftigelsesfradrag

skal folk først have det udbetalt i to tusind og

i stedet for at det kan træde i kraft

fjorten så folk rent faktisk får gavn af pengene og kan bruge dem i butikkerne allerede i femten kunne vi ikke aftale at få skatteministeriet til at ændre forskudsopgørelserne

opfordre borgerne til selv at gå ind og ændre

de selv skal ind og lave beregninger og fremskrivninger

kunne vi ikke gøre et forsøg på at få det ændret af skat

kan blive omsat til forbrug og bidrage til den vækst

sådan at skatteministeriet har fremlagt en helt tosset ordning

for at dokumentere at træet bliver brugt til et raftehegn og ikke til brænde

ikke skal betale afgift altså et typisk kontrolregime fra skats side kunne vi ikke have løst det under finanslovsforhandlingerne

bureaukratisk ordning der pålægger folk en brændselsafgift på helt små indkøb og vil statsministeren ikke medvirke til

er aftalt i forbindelse med vores energi og klimapolitik og vi hører jo gerne svar

de konservative og andre kritikere af forsyningssikkerhedsafgiften

der er i øjeblikket men det ville klæde

har kritiseret den her forsyningssikkerhedsafgift punkt en

erklære sig enig med mig i at det er helt tosset at det skal foregå på den måde

til høringssvarene det synes jeg da vi skal gøre bare vi anerkender at de konservative var med i en regering som som opfandt det her

vi nu får en positiv økonomisk udvikling i danmark men det er jo på et meget meget lavt niveau og vi har stadig væk ikke set nogen stigning

i ledigheden den ligger nogenlunde på samme niveau og udsigterne til vækst på det lange sigt er stadig væk ikke spor imponerende jeg har foreslået at vi nu gør noget ved det her beskæftigelsesfradrag så det får virkning reelt for borgerne

gerne spørge statsministeren om vi ikke på lidt længere sigt kunne få en ny debat om alt det her med topskat

nu er der kommet nye beregninger og det er altså professorer fra the london school of economics

der har peget på at velstandsstigningen hvis vi fjernede topskatten

dobbelt så stor som det finansministeriet

det ville betyde at danmark

få en velstandsstigning i danmark der var dobbelt så stor

umiddelbare provenuindtægt man får fra topskatten

i hvert fald principielt at det ville være godt at fjerne topskatten fuldstændig i danmark

tal fra danmarks statistik

tyvetusind flere mennesker i arbejde end for et halvt år siden

mange mennesker og det tyder da på at

er en forbedring i økonomien vi står stadig ved de forudsigelser vi har

topskattelettelser

man i oppositionen blandt de fire partier som er optaget af skat kunne blive enige om hvor man egentlig gerne vil have sine skattelettelser

arbejdsmarkedet som herre lars løkke

arveafgifterne som herre lars løkke rasmussen også nogle gange har foreslået er det topskatten som vi også nogle gange har hørt fra både herre lars løkke

nordsøolien som alligevel ikke skal harmoniseres sådan som regeringen har

er det skattelettelser til banker og nordsøolien

på et tidspunkt få at vide hvad det egentlig koster

konservative folkeparti ønsker jo frihed til familierne så de selv kan bestemme

skal fordele orloven mellem mor og far først løb regeringen

fra forslaget om at man ville regulere orloven mere det skulle der ikke være noget af man skulle ikke reservere mere orlov til fædrene det var rigtig godt til gengæld kom man med en helt tosset idé om at nu skulle man betale penge til fædre der tog længere barselsorlov igen et forsøg på at blande sig i familiernes liv nu kan jeg forstå at beskæftigelsesministeren også har opgivet den tanke

jo er rigtig godt men er det så sådan at regeringen nu definitivt har opgivet at blande sig i familiernes liv med hensyn til hvordan barselsorloven skal fordeles mellem

har råd til at vi kan få en en beskeden vækst i den offentlige sektor

det konservative folkeparti og de tre andre partier i oppositionen vil sænke

vi skal arbejde med nulvækst så jeg har svaret på det spørgsmål bare så

i forhold til barsel ønsker vi jo stadig i regeringen at

hvis mændene tager mere af barslen

give statsministeren ordet selv for at høre hvad hun udtalte den tyvende november 2010 jeg kunne ikke drømme om at gå over imod en lempeligere udlændingepolitik det bliver ikke de radikale som skal bestemme vores udlændingepolitik det er de brede vælgergrupper ikke interesserede i og jeg

man må konstatere at der siden

til magten er foregået en ren massakre på den stramme flygtninge og integrationspolitik

i dansk folkeparti stillede os bag

politisk magtvilje

var det for at binde danskerne noget på ærmet eller er den nuværende politik blot et vidnesbyrd om at den virkelige statsminister slet ikke hedder helle thorning schmidt men margrethe vestager det kan man gisne om tilbage står at statsministeren er løbet fra alle de løfter som hun gav det danske folk

systematisk sammen med regeringen arbejder på at underminere de nødvendige stramninger af flygtninge og integrationspolitikken som vi i df fik indført sammen med v og k lad os gå til den pågældende

statsborgerskab med streg under nemmere sprogkravet lempes fra fra danskprøve tre til danskprøve to det vil sige fra

antal reduceres fra fyrre

historie pilles ud for det betyder åbenbart

for regeringen man er fuldstændig ligeglad med den kultur og historie som har formet det danske samfund skabt det danmark vi har i

er vi i df ikke sagt lige ud

historie det giver sig selv selvfølgelig det er kun ignoranter

at betvivle det

og det vil sige at det er lempelser og lempelser og lempelser fra en regering

den rundhåndede uddeling af statsborgerskaber og en underliggende ødelæggende multikulturel ideologi har gjort af skade på danmark

men der er i stedet for blevet skabt parallelsamfund og subkulturer

er dansk modarbejdes lovforslaget kan ses som et led i denne skadelige udvikling og ødelæggelse af danmark

hvert fald et af de spørgsmål vi har stillet det var nemlig sådan at

kom det frem fra den radikale ordførers

side at man da godt fremover i

kunne få spørgsmål der kræver kendskab til dansk kultur og dansk historie det var nyt for os i venstre for

vi læste loven som

om at man skulle afskaffe spørgsmålene der

om kultur og historie og så erstatte dem med nogle mere

det kunne være rart at få afklaret det før man skal stemme om loven og derfor stillede vi et spørgsmål under udvalgsbehandlingen vil ministeren redegøre for om den nye statsborgerskabsprøve vil indeholde spørgsmål der kræver kendskab til dansk kultur og dansk historie det er

kan besvares med enten ja det vil den

vil indholdsmæssigt bevæge sig inden for emner der afspejler det hverdagsliv og det aktive politiske liv som møder borgerne i et moderne samfund altså en ordret afskrift af

jeg forstår ikke helt hvad man skal med udvalgsbehandlingen hvis ikke man kan få svar på spørgsmål som stilles på baggrund af debatten i salen under førstebehandlingen så var der et andet emne som blev diskuteret

vi jo havde lidt vanskeligt ved at forstå hvorfor regeringen ikke vil opfylde den del af sit regeringsgrundlag der handler om at at statsborgerskab fremover er noget der skal gives

og ikke ved skiftende politiske aftaler

ikke noget der kræver økonomi det kan man sådan set bare gøre der har fået et interessant svar

udmøntningen af denne del af regeringsgrundlaget er under overvejelse i justitsministeriet

bemærkes i den forbindelse at disse overvejelser giver anledning til spørgsmål af forfatningsretlig karakter så det mit spørgsmål går på er var regeringsgrundlaget

det vil i hvert fald sætte den kritik der har været

lidt i perspektiv så altså to konkrete spørgsmål til vores justitsminister som jeg håber han vil svare på vil statsborgerskabsprøven fremover indeholde spørgsmål der kræver kendskab til dansk kultur og dansk historie

dansk kultur når man sætter sig til bordet og skal svare på

indgangen for regeringen til at lave en ny statsborgerskabsprøve frem for den indfødsretsprøve som den

regering havde hvor man nogle gange godt kunne

fornemmelsen at det mere var et spørgsmål om paratviden i

andre det her handler om at sikre

moderne globaliseret samfund når man ønsker at

ualmindelig uklogt at regeringen

mene at det er forkert det er netop med til at sikre at at der bruges mere

op til den her statsborgerskabsprøve og

man jo kunne forstå var det væsentligste for

hvis man skal optages på lovforslaget om indfødsret

ansøgeren dokumentere at have bestået en statsborgerskabsprøve der vægter aspekter af det hverdagsliv og det aktive politiske liv som møder borgerne i et moderne samfund det er det der står i

samme som at der alene skal være spørgsmål om aktuelle samfundsforhold og aktuelle politiske spørgsmål altså at noget skal vægte kunne jo bare betyde at nu flyttede man vægten lidt mere over i retning af det aktuelle og lidt mindre over i retning af det historiske men det vi hører

det historiske og det kulturelle glider helt ud bortset fra at det måske kan være en god idé at have det som forudsætning for at kunne besvare nogle aktuelle spørgsmål

en afstemning der ikke virker

for stemte otte og halvtreds imod stemte syv og fyrre hverken for eller imod

ønsker nogen at udtale sig om lovforslagene

det er ikke tilfældet så er forhandlingen sluttet og vi går til

lovforslag går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør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

at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

tilfældet forhandlingen er sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet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

og i korrespondance mellem ministre og folketingspolitikere om sager om lovgivning eller som det hedder

anden tilsvarende politisk proces

i sidste folketingssamling

få klarlagt de forskellige synspunkter der er i forhold til

velkendte om man vil og og at enhedslisten nu foreslår det samme som enhedslisten også foreslog for godt fem måneder siden da et bredt flertal i folketinget vedtog den nye

overraskelse ligesom det heller ikke kan komme som nogen overraskelse at regeringens holdning til sagen fortsat er den samme vi kan derfor heller ikke støtte det fremsatte lovforslag

på den ene side hensynet til åbenheden i forvaltningen og på den anden side de øvrige hensyn som offentlighedsloven selvfølgelig også skal varetage det er blandt andet hensynet til beskyttelsen af den politiske beslutningsproces

indeholder en modernisering og en udbygning

det gælder for eksempel i forhold til lovens anvendelsesområde som jo altså udvides det kan også nævnes at der som udgangspunkt nu bliver adgang til aktindsigt i oplysninger om interne faglige vurderinger i visse dokumenter hvilket der ikke er i dag og jeg kunne nævne yderligere eksempler på den øgede åbenhed men det fokuseres der jo

desværre om man vil ikke på i det fremsatte lovforslag som jo alene handler om de undtagelsesbestemmelser som er i den nye

det regeringens holdning at der er tale om velbegrundede bestemmelser som skal ses i lyset af den balance som jeg omtalte før og som

i forbindelse med den meget grundige debat der har været

om den nye offentlighedslov jo altså også nøje forklaret hvad der er regeringens holdning til sagen herunder hvorfor regeringen finder de bestemmelser som vi altså

den rette balance mellem de hensyn som offentlighedsloven skal varetage det gælder selvfølgelig også i forhold til de paragraffer der er til debat her

som indeholder den rigtige balance i forhold til de hensyn som skal rummes i

regeringen heller ikke støtte

at der også er elementer af den nye offentlighedslov som er forbedringer som øger åbenheden en af de ting må jo så være noget af

offentligt ejede selskaber sige selskaber hvor det offentlige ejer mere end fem og halvfjerds procent

underlægges offentlighedsloven altså der skal være adgang til at følge med i hvordan de virksomheder

otte og halvtreds selskaber er blevet undtaget fra den bestemmelse og godt tænke mig at høre ministeren om ministeren selv synes at det lever op til de forventninger man

offentligt ejede selskaber og som befinder sig på et privat marked hvor de er i åben konkurrence med andre private

af den tidligere regerings lovforslag og af den her regerings lovforslag hvad det er for kriterier der lægges til grund når

skal være offentlighed omkring det så det er helt klart og jeg synes

bemærket selskaber som står bag nogle af danmarkshistoriens største infrastrukturprojekter

er vores broselskaber der er statens ejendomsselskab for bare at nævne nogle af dem og det

er ganske udmærket befolkningen får nu bedre muligheder for at følge med i hvad

og der er jo altså sort på hvidt store selskaber som står bag

nogle af danmarkshistoriens største infrastrukturprojekter

engang de selskaber som fru pernille skipper peger på har man jo indsigt i i dag man får

største infrastrukturprojekter som betyder enormt meget i lokalsamfundene regionerne og for den sags skyld for hele danmark det synes jeg da er glimrende

udtryk for åbenhed og ikke den lukkethed som fru pernille skipper forsøger at tegne

sag det her handler hverken om åbenhed eller lukkethed det handler om hykleri det handler om hykleri

fra ministerens side og fra socialdemokraternes side

salgsliste over hvilke virksomheder der burde privatiseres

præmisser det her handler om det her handler om at der er selskaber som i dag er lukkede dem får man nu mulighed for at få indsigt i

betingelser for det i danmark det får man nu mulighed for det har

åbenhed

regerings lovforslag og den her regerings lovforslag som jo altså blev vedtaget så jeg synes ikke der er nogen grund til at skrue sig så meget op det handler helt grundlæggende om at her er der nogle kriterier

to paraplyen som kulturministeren har foreslået skal undtages giver det

område hvor der er helt lukket i dag det bliver der nu

statslige selskaber så er der nogle selskaber hvor der stadig

ikke vil være mulighed for at få aktindsigt det er altså selskaber som jo altså

altovervejende grad i en konkurrenceudsat position altså konkurrerer med med konkurrenter på et privat marked det synes jeg

herre simon emil ammitzbøll jo følge børsens leder i dag

ikke med det samme den diskussion tror jeg herre

fem og halvfems procent af aktierne det er

til at køre endnu en gang

under justitsministerens indlæg og i den efterfølgende debat har været spørgsmålet omkring

fem og halvfjerds procent af aktierne eller mere og der er det så interessant

noget i det lovforslag som enhedslisten har fremsat der vil ændre ved den bestemmelse og derfor er det

selv hvis man vedtog enhedslistens

man har gjort sig helt klart er at hvis man vedtog enhedslistens

med kommunikation fra

være der længere og så vil vi altså få en situation hvor der er

mindre mulighed for at kommunikere på tværs af ministerierne

det der var i den gamle lov det synes jeg

hensigten at det skal være sådan men jeg synes

bestemmelser som enhedslisten lægger op til at afskaffe er

de tre bestemmelser der har været en del debat om

gentager debatten jeg synes vi skal afvente og se loven komme til at virke i praksis og så

vil opfordre til at man følger hvordan loven kommer til at virke i praksis

vi har jo vedtaget i forligskredsen at loven skal evalueres

det jeg kan sige at nogle af de selskaber anede

fandtes og derfor har jeg svært ved at forholde mig til om

er tillagt regeringen i forskellige love

om om de begrundelser man kommer med holder vand men i første omgang har vi altså ikke haft nogen mulighed for at vende tommelfingeren op eller ned over for de her konkrete selskaber og derfor synes jeg også det er lidt svært at svare på om vi mener det er rimeligt eller ej

også ministeren der må svare på om de her selskaber holder sig inden for rammerne men det er altså ikke det vi diskuterer i dag vi diskuterer et lovforslag fremsat af enhedslisten som handler om noget helt andet og nu forsøger man så at få det til at handle om noget der stod i

der ville være private firmaer som kunne overtage de selskaber så det er da noget vi har tænkt os at bore mere i venstre

er det nødvendigvis sådan at vi skal have de her selskaber der skal have fem og halvfjerds procent af aktierne kunne man måske forestille sig at vi privatiserede selskaberne

at der har været en lang og demokratisk proces med debat om de pågældende bestemmelser i den seneste folketingssamling dermed er der ikke tale om nye synspunkter som forslagsstillerne her fremfører

hvad min socialdemokratiske kollega sagde her fra talerstolen under den seneste debat om samme elementer vi socialdemokrater finder moderniseringen af offentlighedsloven relevant fordi kommunikationskanaler og processer er ændret siden den blev indført den nye offentlighedslov er blevet til som følge af et længerevarende og dybdegående dybdegående arbejde hvor en lang række af interessenter og synspunkter er blevet inddraget udfordringen med en offentlighedslov er at finde balancepunktet mellem hensyn til åbenheden i den offentlige forvaltning og samtidig sikre at der tages hensyn til eksempelvis politiske beslutningsprocesser

balance en balance som et bredt

fem måneder siden da offentlighedsloven blev stemt igennem derfor mener jeg at der er grund til at respektere denne demokratiske beslutning som ligger blot fem måneder tilbage jeg skal meddele at

sinde kommer til offentlighedens anvendelse alligevel

nedsat et udvalg der arbejdet intensivt med offentlighedsloven med en modernisering af offentlighedsloven som vi stemte igennem for blot fem måneder siden

en lang demokratisk proces

men der er alligevel mere åbenhed i dag end der vil være

første januar hvis vi ikke vedtager det lovforslag fra enhedslisten der ligger her kunne ordføreren ikke

har været et problem så man bliver nødt til

bør man fjerne de tre paragraffer

jeg skal ærligt indrømme at når man sådan ser på debatten i dag

synes faktisk det er på sin plads at enhedslisten

den nye offentlighedslov træder i kraft om mindre end en måned og det betyder altså at vi fra første januar

får et mere lukket system det er sågar sådan at man nede i europa parlamentet har vedtaget en ny offentlighedslov

der i en avisoverskrift stod nu bliver europa parlamentet mere åbent end det danske folketing det synes jeg nærmest er pinligt altså det er jo decideret pinligt det bør være sådan

skal have tillid til det offentlige system

selvfølgelig kunne gå ind og se efter alle de her ting som nu bliver lukket ned med de berømte tre paragraffer der er ingen idé i at man lukker

ingen idé i at man taler om at vi skal have et kreativt rum altså mig bekendt

sådan helt er gået i stå fordi man ikke har haft et frirum til at tænke kreativt og jeg mener da bestemt at det sagtens kan lade sig gøre med den eksisterende offentlighedslov

om offentlighedsloven så bliver folk lidt trætte i ansigtet

noget overraskende at herre tom behnke fra de konservative står og siger hm jeg var altså ikke klar over at

var jo i sin tid herre tom behnkes egen justitsminister der fremsatte lovforslaget og mig bekendt

mener at otte og halvtreds virksomheder bare er en lille undtagelse

vigtig debat vi får et lukket system vi får et meget lukket system og de tre paragraffer er med til at gøre det vi prøvede

og så lukker man ned på den her måde og jeg synes faktisk det er så synd jeg har selv svært ved

at finde ord for det for jeg synes det er en trist dag

at der skal være visse begrænsninger i offentlighedens indsigt alle er enige om at alt ikke skal være åbent alle er enige om der skal findes en eller

så uenige om hvor balancepunktet skal ligge og det var især de her tre paragraffer

der var uenighed om jeg tror at den uenighed fortsat er intakt

for den nye offentlighedslov jo er et meget omfattende kommissionsarbejde som har haft ret mange

indeholder en modernisering og på visse punkter også en udbygning af de grundlæggende principper om åbenhed og demokratisk kontrol med den offentlige forvaltning

som giver mere aktindsigt end i dag der er for eksempel flere institutioner og selskaber som bliver omfattet ligesom der også vil være nogle skarpere frister for sagsbehandlingstider og bedre klagemuligheder så på mange måder er den nye offentlighedslov

der er også nogle nye muligheder for aktindsigt for eksempel

vi har også synes jeg i sf været meget opmærksomme på at den nye offentlighedslov ikke bliver sådan et alibi for at skabe mere lukkethed end højst nødvendigt vi synes faktisk

frygt der har været for at ministerbetjeningsreglen skulle blive sådan et gummistempel til at kunne undtage hvad som helst vi har blandt andet sikret at der kommer en evaluering af loven som skal vurdere om loven bliver fortolket efter hensigten så ministerbetjeningsreglen og folketingspolitikerreglen ikke bliver misbrugt den evaluering kommer jo som bekendt om tre år

vi får med evalueringen en mulighed for at se hvordan reglerne rent faktisk bliver anvendt i praksis

det kommer til at fungere godt meget af kritikken har netop gået på hvordan vi vælger at fortolke loven og med evalueringen får vi så en mulighed for at se om myndighederne i praksis så bruger loven på den rigtige måde derudover

har vi så også fået en vejledning til offentlighedsloven som

sagsbehandlere i den offentlige forvaltning at at den nye lov skal anvendes meget præcist

den er oven i købet også sendt i høring

opfordre til fra sfs side at borgere og presse tester grænserne for den nye offentlighedslov blandt andet ved at

benytte klagemuligheden til ombudsmanden det vil nemlig blive vores gode udgangspunkt for

en trang til at ændre centrale dele af den nye offentlighedslov vi kan ikke støtte

hvad vi skal kalde det altså stakkels hans gammeltoft hansen som i blevet misbrugt på det groveste af forligspartierne i den her sag

det er uklædeligt og urimeligt pointen med kommissioner det

og ikke som det tilsyneladende er blevet for sf

så behøver jeg ikke at bruge hovedet selv og så kører det ligesom

får en næse af mit bagland til landsmødet og står stadig væk og forsvarer det for hans gammeltoft hansen altså det her

har profeter mullaher ayatollaher vi kalder det så man kan sige

en ting og gennemførte noget andet

velfortjent kom dog med et argument fru karina lorentzen dehnhardt i stedet for bare at lade den stakkels tidligere ombudsmand være forklaring

ligesom jeg også er tryg ved at den nye

den her evaluering skal komme det synes jeg blev gjort meget tydeligt både under den høring vi havde i retsudvalget for nylig

det besøg som retsudvalget har aflagt

også er nogle udfordringer og dem har vi arbejdet med hele vejen igennem

og det er også vedtaget med sfs stemmer og jeg jeg synes det er lidt svært at tage endnu

man har begået vi ved at sf og det radikale venstre og socialdemokraterne har gennemført en lov de gik til valg på skulle gennemføres de har ført deres vælgere bag

det radikale venstre fået meget tydeligt at vide af deres medlemmer ved de respektive partiers landsmøder

det er da egentlig rart at

selv om de ikke alle sammen stemmer på liberal alliance

hadet af den danske befolkning især de tre paragraffer der bliver taget hul på her

ud over embedsværket det er embedsværkets

inde i det gode selskab af dem der kan få ministerposter fred være med at det hele handler om embedsvælde og personlige ambitioner men det er sager som denne politikerlede er skabt af og med god grund hold da op hvor har vi politikerstanden fortjent at blive opfattet som nogle man ikke kan stole på når man ser på den her sag tre regeringspartier er gået til valg mod den her lov og så lægger de stemmer til det man skulle skamme sig på et niveau som jeg slet ikke kan forestille mig jeg synes simpelt

en demokratisk proces så det skal man ligesom acceptere

gjorde noget andet end det de sagde til vælgerne

det skete vel på mindre end fem måneder fra før valget og til efter valget at det radikale venstre skiftede holdning

det her spørgsmål så der kan ske meget på fem måneder især når

sf er kapitel for sig selv

tilbage ved pointen og det er jo svært at tage debatten en gang til for vi ved godt at vi har tabt altså vi som folk og mindretallet i folketinget har tabt

flertal i folketinget som ikke ville være ved deres egne holdninger over for vælgerne til det som der står i en bog at man skal mene fordi man har besluttet sig for

så har vi ikke længere et demokrati hvor folk kan stemme

de har tillid til så vil gøre det som de siger

er at borgerne selvfølgelig har et berettiget krav på at få et ordentligt indblik i hvad beslutningsgrundlaget har været for de ting der bliver besluttet i et demokratisk samfund

det var noget alle

fra forligspartiernes side hvorfor dog hvorfor ud over at der er nogle især dem der har magten i øjeblikket

glade men problemet er jo at ved næste valg eller næste valg

skifter magten og så skal man selv være dem der skal prøve at kontrollere og så bliver det sværere det er som om

noget der varer evigt det kommer det ikke til

det er sidste chance vi kan nå det endnu vi kan ændre det hvis man vil lytte til flertallet af vælgerne alle partiers vælgere er enige

det var de også ved valget de fik bare aldrig lov til at blive spurgt i den virkelige verden det er vi meget ærgerlige

bestemmelse om at når den her lov har været i kraft i tre år

skal der foretages en evaluering

den her lov har artet sig som

forventet har den givet den meget mere offentlighed i den offentlige sektor som er meningen med lovforslaget og med den lov der er vedtaget

sagligt og fagligt grundlag

administreres meget snævert og

men hvad betyder det i praksis ja det kommer vi jo til at se når den her lov

kommer i funktion og så vil vi have et grundlag at foretage en evaluering på og det vil være vores anbefaling at vi afventer den evaluering så vi har grundlag for at træffe beslutningen

at lave eventuelle ændringer af offentlighedsloven og det kan slet ikke udelukkes at der vil blive behov for det jeg mener at det allerede på nuværende tidspunkt inden loven

ministerierne jeg tror sådan ikke at det er ministrene jeg tror det mere

ministerierne har gennemgået

de selskaber som er ejet af det offentlige

være aktindsigt i dem fordi der er en undtagelsesmulighed selv om det er en hovedregel at der er aktindsigt

er der også mulighed for at undtage der står ikke hvad begrundelsen skal være for at undtage offentligt ejede selskaber det står

men det jeg kan forstå er at man bruger den forklaring at hvis

kan man undtage hele selskabet

at præcis den type dokumenter er undtaget både

decideret offentlige selskaber men også i offentligt ejede selskaber så det kan ikke være argumentet for at man vil gøre det der må være andet og mere

nødvendigheden af at hele otte og halvtreds selskaber

forudset at undtagelsen ville blive brugt undtagelsesvis ellers er der jo ikke tale om en undtagelse men det finder vi ud af men men alene den proces og den måde som man i ministerierne vælger at læse

giver da god grund til bekymring om hvordan resten af loven vil blive fortolket hvordan den vil blive administreret hvordan den vil blive brugt men det får vi jo

gætte sig til inden den ligesom er kommet i funktion men vi vil følge det meget nøje når først

i funktion og vi vil se frem til at

bliver evalueret når den har været i kraft i tre år og så

kan det slet ikke udelukkes at der bliver behov for at lave ændringer for det kan jo være at man ikke administrerer den sådan som det var tiltænkt fra politisk

fjorten dage efter holder ikke det kan vi ikke

har det været vigtigt for os i den konservative folketingsgruppe at forholde os til det her og være kritisk over for det der nu kommer til at ske vi er nået dertil hvor vi afventer den evaluering der kommer til at ske

at træffe beslutninger på i forhold til at lave ændringer

jeg har sagt ret tydeligt at jeg bestemt ikke vil afvise at der kan ske ændringer for jeg er faktisk allerede nu noget bekymret over den måde som den her lov vil blive forvaltet på

betyder ikke at vi dagen efter hopper ud af en aftale vi har lavet men det betyder

vi inden for aftalen arbejder i den retning som vores landsråd har truffet beslutning om det

jeg sagde jo også klart og tydeligt at vi deler bekymringen

også derfor vi ser frem til at der kommer til at ske en evaluering

ikke sikkert at vi når så langt som til at der sker en evaluering det kan

otte og halvtreds selskaber er tegn på at der

i hvert fald er grund til bekymring om hvordan man så har tænkt sig

forventer ordføreren at loven arter sig

sidde og se alle de aktindsigt

folkeparti sætte sin lid til justitsministeriets embedsmænd når de

det var meningen politisk set da vi vedtog den her lov det er muligt at det sker

i hvert fald senest på det tidspunkt at der kommer til at ske en officiel evaluering af det her som ombudsmanden kommer til at stå i spidsen for at lave grundlaget for som bliver afleveret i ministeriet som så laver evalueringen der bliver overdraget til folketinget senest på det tidspunkt

men selv hvis det konservative folkeparti på det tidspunkt

nogle får julelys i øjnene tilslutter sig de tre øvrige partiers

ændre på de her tre paragraffer så er det stadig væk ikke noget flertal

der sker en revolution men vi er som konservative i øjeblikket i gang med at se

aktindsigt i ministres kalendere det betyder at der bliver aktindsigt i samtlige nihundredetusind offentligt

helt sikkert med den danske presse men jeg vil tro at hvis medierne

haft aktindsigt i så vil det i sig selv give anledning til at der kommer en artikel i medierne det tror jeg

kommer til at gå alle de sager hvor der bliver givet aktindsigt

var kød på den sag så skal vi som folketingsmedlemmer såmænd nok få at vide at her var der et problem

efter den gamle lov men men det var blevet praksis at det gjorde man hvorefter

når vi nu alligevel har aktindsigt skriver vi det ind i loven

står i lovgivningen så ombudsmandsinstitutionen

uvant med at forholde sig til praksis

i virkelighedens verden og hvis det viser sig at den ene sag efter den anden

vil vi jo begynde at sige hov det var ikke det der var

tre som er nævnt her eller i hvert fald § fire og tyve om ministerbetjening

også er mange der har påpeget i dag

som vil lukke ned for adgangen til aktindsigt mindske åbenheden omkring nogle helt centrale politiske

eller hvad vi ellers kan finde på at diskutere eller en kommune

og folketingsmedlemmer som forhandler forlig

man har besluttet sig for at lukke ned og så vil man samtidig

nogle andre steder hvor man åbner og så skal det nok gå det hele

blev vedtaget selv om der er flere der har prøvet at påpege at der egentlig ikke

det her lovforslag fra enhedslisten den ene årsag er jo belejligt i hvert fald at

er god grund til at diskutere jo mere vi ser den her lov blive udrullet jo bedre er det at vi får diskussionen

i folketingssalen det er rigtig vigtigt at vi holder øje samtidig er der endnu et partis bagland der har meldt sig på banen

i diskussionen

af alle dokumenter der kan anvendes til ministerbetjening er en klar indskrænkning af de hidtidige principper

sfs landsmøde

indeholder elementer der mørklægger dele af den politiske beslutningsproces og har vedtaget at sf

vil arbejde for at fjerne de dele som indskrænker

har de konservatives landsråd så også vedtaget at det konservative folkeparti mener

og syv og tyve skal rulles tilbage og det er det vi diskuterer lige nu

var vi tæt på et flertal i folketinget

var det samtlige af de nuværende regeringspartier der sagde nej

og justitsministeren sagde endda selv dengang personligt at den omtalte § fire og tyve savner enhver begrundelse siden da har han og øvrige kollegaer fra regeringspartierne fået sig en flot taburet en pæn ministerbil

som nemmest træffes bag lukkede døre så man ikke bliver stillet så meget til ansvar for dem

fået en anden lyd det leder mig så til det sidste som er den egentlige begrundelse for at enhedslisten har

det her forslag det er at vi faktisk kan nå det endnu

behøver vi ikke

januar med en indskrænkning af vores demokrati så behøver

gå nedad i antikorruptionsindekset i transparency international fordi så har vi ikke indskrænket åbenheden og offentligheden hvis vi hvis vi vedtager

betyder det at pressen folketinget og befolkningen stadig væk kan følge med der hvor den helt centrale magt

det må jo så være konklusionen at man ønsker at lukke ned fordi det er irriterende når befolkningen og den kritiske presse følger med i hvordan man forvalter en magt det synes jeg ikke bare er pinligt men også bekymrende for vores demokrati og jeg håber da at

første og anden behandling så bruger tiden på at tage diskussionen i sine folketingsgrupper og tænke sig om

med andre eu lande og øvrige relevante lande som det hedder om hjemsendelse af udenlandske kriminelle til fortsat

regeringen at arbejde for at eu reglerne ændres så domfældte udlændinge der mangler at afsone helt ned til en måned af den idømte straf kan overføres til afsoning i hjemlandet

og straffesager mod udlændinge der kan overføres til afsoning i hjemlandet skal hastebehandles

fast at regeringen er enig i at vi skal

kapacitetsproblemer regeringen er også enig i at det i den forbindelse selvfølgelig er vigtigt at have fokus på at domfældte udlændinge der er udvist af danmark så vidt muligt kommer til

beslutningsforslag det gælder både forslagets pointer og ønsker om at

bilaterale aftaler med økonomisk støtte til hjemlandet

om en ændring af eu reglerne en væsentlig grund til

arbejdet med at overføre domfældte

regeringen bare siden regeringen trådte

til har der været iværksat en hel række tiltag på området det skal jeg komme ind på

faktisk allerede givet

indgik regeringen sidste år en ny flerårsaftale om kriminalforsorgens økonomi med enhedslisten liberal alliance og det konservative folkeparti den aftale har jo netop til formål at sikre den fornødne kapacitet i kriminalforsorgen en del af aftalen går

ud på at forstærke indsatsen for at sikre at udvisningsdømte kriminelle udlændinge afsoner i deres hjemlande

nu sat klare og ambitiøse mål for myndighedernes behandling af de her sager om overførsel af strafafsonere det gælder både for så vidt angår sagsbehandlingstiden og også antallet af overførselssager vedrørende udvisningsdømte der skal rejses aftalen indeholder blandt andet en række sagsbehandlingsfrister som skal overholdes af direktoratet for kriminalforsorgen og også af justitsministeriet ved behandlingen af

samtlige sager der er rejst i to tusind og tretten som en del af flerårsaftalen

det vi kaldte en særlig task force hjemsendelse som er placeret i justitsministeriet og den her task force hjemsendelse skal generelt sikre at indsatsen for at overføre udenlandske

har som led i den indsats blandt andet etableret bilaterale kontakter med polen rumænien og litauen som er nogle af de eu lande hvorfra der sidder et stort antal indsatte i vores fængsler senest

et bredt flertal her i folketinget foreløbig har båret så meget

seksogtyvende november her i år

overført en og tredive domfældte til afsoning i hjemlandet

mellem ti og femten års fængsel og det frigør selvsagt kapacitet i kriminalforsorgen til sammenligning med de her en og tredive som allerede er overført i to tusind og tretten vel at mærke

til afsoning i hjemlandet de tiltag som blev iværksat i flerårsaftalen

som sagt allerede haft en tydelig effekt på antallet af udlændinge der overføres til afsoning i

vi godt på vej mod at nå et niveau der svarer til det vi har aftalt at vi skulle nå nemlig niveauet i de andre

lagt op til at regeringen skal pålægges at optage forhandlinger om bilaterale aftaler med relevante lande i og uden for eu der indebærer at udlændinge der mangler at afsone helt ned til en måned af den idømte straf

skal kunne overføres til afsoning i hjemlandet det foreslås

skal pålægges at arbejde for

end dem der følger af den eu rammeafgørelse eller af de internationale regler i øvrigt som er med til at diktere hvad vi kan gøre på det her område jeg er da heller ikke bekendt med at at der findes eksempler rundt omkring os på sådanne vidtgående aftaler jeg tror heller ikke at det er en god idé at bevæge sig ind på den her vej med økonomisk støtte til fængselsprojekter eller lignende i hjemlandet selv om det for en umiddelbar betragtning måske kan virke som en slags løftestang for at få flere overført til afsoning

vil selvfølgelig hurtigt kunne sprede sig som ringe i vandet til andre lande og det vil dermed

vanskeligere eller i hvert fald betydelig dyrere at få overført udenlandske dømte til afsoning i hjemlandet

at skulle behandle en overførselssag efter min opfattelse

det derfor i praksis meget sjældent på

en domfældt altså når man har en der mangler at afsone en måned af sin straf og den pågældende vil altså ikke kunne nå at blive overført til hjemlandet inden vedkommende de facto skal løslades derfor handler indsatsen her og nu ikke om at indgå flere formelle aftaler det handler faktisk om det vi er godt i gang med nemlig et praktisk samarbejde

om at arbejde for en revision af eu reglerne

selvfølgelig omfattet af vores retsforbehold danmark vil derfor ikke kunne vedtage eller deltage i vedtagelsen af nye eu regler på området

i givet fald ikke kunne gælde og ville ikke skulle gælde for danmark danmark vil samtidig risikere

falde helt ud altså falde helt ud af det allerede eksisterende samarbejde

har en ambition om eller reelt ønsker sig det er samlet set derfor regeringens opfattelse at der hverken er behov eller mulighed for fra dansk side at forsøge at ændre eu

at seksten medlemsstater på nuværende tidspunkt har implementeret rammeafgørelsen om overførsel af domfældte

at endnu flere lande så hurtigt

gennemført det gode er at det er på vej regeringen kan

som jeg også redegjorde for i forbindelse med første behandling af beslutningsforslag b ni

meget vidt omfang mulighed for at samarbejde internationalt når det gælder bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet

har dansk politi i dag et godt og også effektivt politisamarbejde med

de øvrige eu lande herunder ikke mindst

nationale indsats ved at oprette en række taskforces som blandt andet skal sætte ind over for bandekriminalitet og også indbrudskriminalitet politiet gør altså allerede i dag god brug af de muligheder der er på området og som efter regeringens opfattelse er fuldt ud tilstrækkelige regeringen er derfor af den opfattelse at der heller ikke er behov for yderligere tiltag på området for efterforskning og forebyggelse af grænseoverskridende kriminalitet så er der endelig et ønske fra forslagsstillerne om at

pålægge regeringen at sikre at straffesager mod udlændinge hastebehandles i domstolssystemet

jeg sige at de danske domstole jo allerede i dag har en stærk ambition om generelt

sagsbehandlingstiderne som jeg gav udtryk for

b ni kræver en opprioritering af én sagstype jo imidlertid at en anden sagstype nedprioriteres medmindre domstolene

kriminalitet begået af en dansker hvad vejer mest i de her situationer så

finder regeringen måske ikke overraskende at med de mange initiativer der allerede er iværksat

regering der tager problemet med udenlandske kriminelle dybt seriøst

vist sig yderst effektfulde en aftale som enhedslisten liberal alliance og konservative i øvrigt bakkede op om og man kan da kun undre

være en del af de initiativer der sikrer at udlændinge hjemsendes til afsoning

forslagsstillerne ikke gennemførte initiativerne på området da de selv sad i regering

den nuværende regering at gennemføre initiativerne

skal indgå aftaler med andre eu lande om hjemsendelse af udenlandske kriminelle til afsoning i hjemlandet

målrettet ind på de områder som jeg

til at opnå resultater også internationalt og også de svære af slagsen men på dette punkt

afgørende for at opnå resultaterne

nye eu regler på området kunne være nyttige men jeg må samtidig minde om at

nye eu regler om overførsel ville kunne anvendes i danmark

da det samtidig vil være en anledning til at håndhæve det danske

vil altså risikere at falde helt uden for det allerede eksisterende samarbejde og det er ikke det som denne regering ønsker

har styrket indsatsen massivt

gjort at vi får sendt flere udlændinge til afsoning i hjemlandet end nogen sinde tidligere indsatsen er styrket massivt flere udlændinge end tidligere sendes hjem

som har været

indsats der har sikret at flere udlændinge sendes hjem til afsoning

i to tusind og elleve eksempelvis hvor antallet var

arbejdet er ikke slut endnu men jeg tillader mig at glæde mig over at vi har en regering der rent faktisk har taget den her problemstilling seriøst og som rent faktisk har gjort noget ved det modsat

der afsoner en dom og ud af dem er

har mere end tredive dage tilbage af den straf de

om at vi vil have at flere udenlandske kriminelle skal afsone i deres hjemland hvilket vi mener alt for få gør i dag også sammenlignet med vores nabolande for

ligger sverige på omkring tres hjemsendelser om året og norge ligger på

ingen fremtid har i danmark det er folk der er

det vi foreslår i beslutningsforslaget er jo bla

i hjemlandet det mener vi så skal sættes

til før man kan få lov til at afsone i sit hjemland

vi ønsker at man i øget grad skal bruge bilaterale aftaler med andre lande præcis som man gør i norge og sverige

afsone i hjemlandet

inddrage nogle økonomiske incitamenter

at vi mener man skal lave en hastebehandling i domstolssystemet så de folk der blandt

standarden i fængslerne i blandt andet østeuropa er noget ringere end den er i danmark og jeg er ret sikker på at det

på tyvetogt hvis de ved at de ikke kommer ind i de danske luksuriøse fængsler med fjernsyn på værelset kunst på

hvor fængselsforholdene er noget ringere jeg tror helt sikkert

at komme her til landet for at begå tyveri

vi får en langt lavere kapacitetsudnyttelse af vores fængsler det vil frigøre en masse midler som vi så blandt andet kan bruge på andre ting det blev før nævnt at der

det er jo noget nemmere at komme videre hvis man kan kommunikere med fængselspersonalet og ligeledes er det nemmere at få besøg af familie når man ikke er hundredvis af kilometer fra sin hjemegn

eu er ved at implementere sin rammeafgørelse som skal sikre meget større fangeudveksling på tværs af de europæiske grænser

ikke mange steder hvor man har ledig

meget højt belæg men eu systemet er den rigtige

at vi i samarbejde med enhedslisten konservative og liberal alliance

fokus på området inden for den ramme som eu systemet giver vi samarbejder ekstra tæt med polske rumænske og litauiske myndigheder og et lignende samarbejde

at det har en stor effekt vi kommer til at slå alle rekorder i to tusind og tretten i slutningen af

til afsoning i hjemlandet

tusind og elleve var der tale

jeg håber vi kan nå endnu højere op i de kommende år især når alle lande har fået implementeret rammeafgørelsen

vej at gå der skal to til tango og vi kan ikke bare forvente uden videre at lande har lyst til at hjemtage fanger og dermed også overtage den udgift de udgør heldigvis

er det gennem eu systemet lykkedes

blandt andet fordi vi her som lille land står stærkere sammen med øvrige lande

på retsområdet vel vidende

intentioner risikerer danmark faktisk at ryge helt ud af det hidtidige samarbejde der foregår inden for den nuværende rammeafgørelse

afskaffe retsforbeholdet hvis det

og kompagni har lyst til

et endnu stærkere politisamarbejde hvis man virkelig ønskede det så skulle

afskaffe retsforbeholdet så vi kan sikre at det danske politi fortsat kan være en del af

om det skulle overgå til at være et overstatsligt samarbejde nå

flere udlændinge til afsoning et mål som jeg kan forstå at vi faktisk deler på tværs af partierne i folketinget vi mener at det er de rigtige tangenter vi spiller på i øjeblikket og derfor

politiet har til rådighed naturligvis er det grænseoverskridende samarbejde

men mere og mere af den bliver organiseret og grænseoverskridende så det er selvfølgelig supervigtigt at vi kan samarbejde

på tværs af grænserne i frem for alt

der ligger nogle problematikker jeg kan ikke helt svare på norges vegne

men men det er min helt klare overbevisning at vi står stærkere

bordet og er med til at forhandle de her ting på plads end hvis vi

fængsler som er målrettet dem og de skal ikke blive her i danmark når de bliver løsladt og derfor giver det meget god mening

vi får sendt dem hjem jeg erindrer at

og at høre oppositionen i dag er næsten som at høre et ekko af mig selv

der er en væsentlig forskel og den forskel er at vi nu faktisk har en regering som gør noget på det her område i to tusind og elleve under den borgerlige regering blev der sendt to hjem i år har vi indtil videre nået at sende en og tredive hjem ja måske kunne man godt tænke sig at det tal var højere men jeg synes det væsentlige er at vi nu er kommet i gang

den her regering gør faktisk noget vi har sat os sagsbehandlingsmål så vi sikrer at der er fremdrift i sagsbehandlingen vi har

på den mest effektive måde og vi har lavet en udrejseafdeling fordi det giver sig selv at dem der skal ud

fordi det simpelt hen ikke giver mening i forhold til dem der fokuserer vi mere på noget udvisningslære så jeg synes egentlig at det her forslag lidt sparker

en åben dør ind

jeg faktisk er lodret imod at man hastebehandler de her sager

vi har for eksempel sagsbehandlingsfrister

vold og voldtægt eller måske der hvor

er indblandet og hvor hensynet til at den unge jo også skal videre med sit liv

jeg synes det er ret svært at sige at alle de her sager

jeg vil i hvert fald nødig sidde og sige hvad det så er der ikke skal prioriteres i den sammenhæng noget af det der

ofte bliver nævnt også i den offentlige debat er

give nogle penge til fængsler uden for danmark altså i de her lande det ved jeg ikke rigtig om jeg synes er en god idé formelt

har vi jo faktisk nogle regler som tilsiger at man

så jeg synes det sender et lidt uheldigt signal hvis vi siger at vi vi sådan set også gerne lige

som er rigtig dygtig til det arbejde med at resocialisere indsatte i højere grad laver udveksling med de her lande det er jo

med henblik på at give dem uddannelse og behandling så vi sikrer at de ikke vender tilbage til danmark og laver yderligere kriminalitet men penge til fængsler uden for danmark

af de her og mange andre grunde kan vi simpelt

tæt på sine venner tæt på sin familie

forsøg på at holde en nogenlunde kontakt til verden omkring sig uden for murene

være indespærret for den dømte og så ville det selvfølgelig også hvis man formåede at sende flere tilbage til afsoning i deres hjemland lette et meget presset dansk fængselssystem det er blandt andet derfor at enhedslisten også

har været med i det kriminalforsorgsforlig der ligger hvor man forsøger

inden for de rammer og aftaler der er i eu for

sende fængselsdømte tilbage til deres hjemland til afsoning ligesom det allerede i dag er

af både dansk ret og eu retten at man skal tage imod egne statsborgere til afsoning

hvis der er danske statsborgere der bliver dømt for en forbrydelse i udlandet så

hjem til afsoning i danmark

er andre steder i verden end i eu

ved at det er det bedste for alle parter

hvis jeg må være en lille smule grov og polemisk

det er lidt usagligt forslagsstillerne ved godt at man gør rigtig meget i ministeriet i forvejen at vi forsøger så godt

skal implementeres

med at at få dem til at træde

der kommer allerflest især fattige mennesker

og begår kriminalitet og får en dom herhjemme jeg tror ikke og i enhedslisten tror vi ikke

det her arbejde kommer til at gå hurtigere af at man går i gang med en eller anden proces om nogle bilaterale aftaler fordi man har fået en idé om at man gerne vil gøre som norge jeg synes i øvrigt at rigtig meget af vores internationale samarbejde burde foregå mere gennem bilaterale aftaler men at tro at det er noget der kommer til at gå særlig stærkt er vist naivt

nogle andre elementer i det her

afsoning i hjemlandet helt ned til en måneds afsoning det tror jeg vil blive noget frygteligt bureaukratisk rod også for de danske myndigheder for så lille en periode man vil gerne lave en hastebehandling i domstolssystemet som

sager bagest i køen

også vil betyde at der skal et helt nyt bureaukratisk lag til i vores domstolssystem hvor man skal til at screene sager for om de potentielt set kan betyde en dom over for et menneske

som så potentielt set skal afsone den i hjemlandet det vil man så sætte et

det kan svare sig i sidste ende om ikke andet skal man nok pege på finansiering

samtidig hvis man gerne vil det

jeg så lige slutte af med at rose at

et tættere samarbejde om forebyggelse og efterforskning af grænseoverskridende kriminalitet det synes vi lyder som nogle gode positive tanker der er meget lidt konkret

rigtigt at norge har nogle rigtig gode erfaringer med

samarbejde med især de østeuropæiske lande omkring bekæmpelse af menneskehandel hvor de har nogle muligheder som vi ikke har igennem europolsamarbejdet i eu og det kunne sagtens være at vi kunne blive bedre på det punkt det vil vi meget gerne være med til at tage en diskussion af i enhedslisten som sagt

især fokus på efterforskningen omkring grænseoverskridende kriminalitet meget velkommen og vi

andre eu lande der sørger for at vi kan få dem til at afsone i

så har der været lidt diskussion mellem

regeringen de konservative og enhedslisten

være en del af fordi man går et lille skridt i den rigtige retning vi er jo kendt i brede kredse som et forligsvenligt parti når det er sådan at man

og hvis der kun er gode ting og der ikke rigtig er nogen dårlige ting skal man da lave en aftale og det har vi gjort med regeringen og det er vi glade for betyder det så at man ikke kan gå videre nej selvfølgelig betyder det ikke det fordi det man kunne gøre

for at sikre at vi i større grad får folk til at afsone i

og får det gjort hurtigere end der er lagt op til med den aftale der kommer og det vil sige hvis vi får magt som vi har agt

gå længere og hurtigere til værks end vi gør i dag men det har selvfølgelig afholdt os fra

få flertal for det her det bliver jo nok svært

jeg havde jo sat hele min lid til min gode veninde fru pernille skipper

men jeg hørte ikke ordførertalen af enhedslistens

det ender men det vi til gengæld har her som jeg synes er det vigtigste ved den her debat

gerne gå længere end man har gjort hidtil

et løfte til vælgerne om at gå videre hvis vælgerne er

kan man komme hjem med alle sine tyvekoster og har beriget sig og hvis man bliver snuppet af de danske myndigheder

kommer man ind og sidder i et dansk fængsel og det er for nogle af de her menneskers vedkommende sådan set bedre end at være

under de vilkår de kom fra i deres hjemland

ikke rigtig noget at tabe det som udenlandske kriminelle virkelig har respekt for

de ikke kan lide noget af det der rygtes ret hurtigt i de kredse er hvor kan betale sig

ingen tvivl om og hvis man er i tvivl

set bedre end de vilkår vi kommer fra så det er ikke nogen hemmelighed derfor var det også vigtigt at vi under

om en ny flerårsaftale for kriminalforsorgen

fra konservativ side rejste det her som et tema og sagde

skærpe kursen vi bliver nødt til at stramme op i forhold til kriminelle udlændinge og det lykkedes os

stramme op således at der blev sat nogle krav til hvor hurtigt

det fik vi jo igennem under de forhandlinger der blev nedsat en taskforce i justitsministeriet der har til opgave hurtigst muligt at sørge for at i hvert fald papirgangen er i orden så må man så derefter se hvor hurtigt vi kan få dem sendt hjem og der er nogle lande der er mere genstridige end andre det ved vi godt men det er jo ikke godt nok og det er derfor

en kritik af den aftale der er indgået for

set god den er bare ikke god nok derfor skal vi videre det vi bør gøre

på hvert eneste møde den afholder med sine kollegaer i

at rejse det her spørgsmål rejse spørgsmålet over for de lande som meget arrogant har meddelt at de gerne vil være med i aftalen om at man selvfølgelig tager egne statsborgere hjem til afsoning i eget hjemland

bliver først i to tusind og seksten eller to tusind og atten de lande skal man da holde til ilden og blive ved med at presse på over man skal da bruge eu systemet til at presse hinanden til at de aftaler man indgår

de regler man er enige om at man vil have det andet man kunne gøre

var at sørge for at lave bilaterale aftaler både inden for eu men også uden for eu og sørge for at der er nogle aftaler med de lande hvor vi typisk ser udenlandske kriminelle komme fra

var sådan for at prøve at få rullet systemet i gang det

stramme yderligere op og gøre det endnu hurtigere end man gør i dag det kunne sagtens være at det var nogle metoder man

det der er vigtigt er

et punkt hurtigst muligt hvor det at overføre en kriminel afsoner

et fængsel i danmark til et andet fængsel i danmark hverken tager

kortere eller længere tid end hvis man overførte den pågældende til et

fængsel et andet sted i europa altså rent tidsmæssigt i forhold til transporten

den tid det tager at køre en afsoner fra københavn

til kragsskovhede ville man med fly kunne nå rundt i hele europa mellemøsten og hele det nordlige afrika så det er altså ikke tidsmæssigt det

der tager tiden altså må det være bureaukratiet der tager tiden og ikke rejsetiden

sørge for at bureaukratiet kører så strømlinet som overhovedet muligt og det vil vi fra konservativ side blive ved med at holde fast i

at de her sager bliver ekspederet hurtigt gelinde

kommer hjem og afsoner i eget hjemlands fængsel for det er det eneste de har respekt for

hvis vi vil den meget stigende kriminalitet til livs

det dér der skal sættes ind prøv at tænke på hvor mange tusindvis af danskere der hvert år bliver udsat for indbrud tænk sig hvis de kunne slippe for at få indbrud i deres

bolig det ville da være skønt men det kræver at man tager initiativer det kræver at man presser på og det er det vi har forsøgt at gøre med beslutningsforslaget her

fra enhedslisten det lød til at vi kunne sætte os sammen med enhedslisten og måske blive enige om et beslutningsforslag

der var enighed mellem enhedslisten og

et sådant beslutningsforslag kunne blive flertal bag for det det er selvfølgelig sjovere med beslutningsforslag når der kommer flertal med hensyn til justitsministerens

er skuffet vil det jo indebære at man havde nogle forventninger til justitsministerens tale

fast praksis at justitsministeren holder en tale over den læst der hedder noget i retning af alt er godt og der er ikke noget at komme efter og hvorfor er det det det er fordi

vi har en god regering og i øvrigt var alting meget værre under den forrige regering det er synes jeg ikke nogen særlig konstruktiv

tilgang til tingene det kunne jo godt være at der var noget at komme efter at der var ting som kunne gøres endnu bedre for jeg anerkender da

i i den nuværende regerings tid med hensyn til

baggrunden for beslutningsforslaget

er jo som det også har været fremme i flere af talerne at der er et øget pres på kriminalforsorgen som skal finde plads til stadig flere indsatte i landets fængsler en stigende andel af de indsatte er udenlandske statsborgere og det er

opfattelse at alt for få domfældte udlændinge overføres til afsoning i hjemlandet

aftaler vi her foreslår ville kunne bidrage betydeligt til at lette presset på de fyldte danske fængsler og dermed også frigøre betydelige økonomiske ressourcer som de mange udenlandske afsonere koster kriminalforsorgen en mindre del af de frigjorte midler ved færre udenlandske afsonere i danmark ville så for eksempel kunne bruges til at finansiere danske bidrag til opbygning af fængselskapacitet og uddannelse i de lande der måtte blive indgået aftaler med og herudover ville mere fri fængselskapacitet i danmark også kunne bidrage til at afhjælpe den lange og efter vores mening helt uacceptable ventetid der i dag ofte er før en dømt gerningsmand kan komme til at afsone sin straf i

vil kunne bidrage til at udenlandske domfældte ikke udvikler kriminelle netværk her i danmark i forbindelse med afsoning vi mener at et effektivt samarbejde om overførelse af domfældte udlændinge til afsoning i hjemlandet for det andet vil være med til at lette presset på kriminalforsorgen og dermed frigive fængselskapacitet i danmark hvilket der er hårdt brug for endelig mener vi at forslagene vil kunne virke præventivt således at færre udlændinge vil begå kriminalitet i danmark jeg ser frem til udvalgsbehandlingen og jeg håber at vi har fået sat fokus på nogle af emnerne

der på trods af justitsministerens afvisning af beslutningsforslaget vil kunne komme endnu mere

vi er blevet gamle det er faktisk årsagen til at dansk folkeparti har fremsat denne forespørgsel hvor vi gerne fokus på de vilkår som vore ældre medborgere der af den ene eller den anden årsag har brug for hjælp ydes i danmark i år to tusind og tretten og snart to tusind og fjorten dansk folkeparti er oprigtig bekymret vi ser at der på få år er skåret drastisk i hjemmehjælp og hjemmepleje på fire år er området ifølge danmarks statistik reduceret med en fjerdedel og så kunne man være foranlediget til at tro at det er fordi ældre er blevet mere raske og rørige nogle er men det er nok for godt til at være sandt at det gælder for de fleste derudover ved vi

en udfordring og en opgave der skal løses absolut ikke et problem eller en byrde selvfølgelig er det dejligt at der er mange der er friske langt oppe i årene men vi oplever også at når man først tilbydes plejebolig eller pleje og hjælp i eget hjem

er man faktisk i en situation hvor det er meget nødvendigt at få det jeg vil gerne anerkende den indsats der ydes mange steder i forhold til pleje af ældre men i samme åndedrag udtrykke min bekymring for de vilkår noget plejepersonale udsættes for

som man er forpligtet til finanslovsaftalen der blev indgået i sidste uge mellem regeringen og venstre og konservative tilgodeser ældreområdet med en milliard

nu må aftaleparterne så sikre at pengene også tilfalder de ældre og det forventer dansk folkeparti at de gør og det er vigtigt for os at slå fast at målet ikke er nået med den ene milliard kroner jeg håber at vi i dag får en debat om hvordan vi i fællesskab griber udfordringerne an for at sikre ældre medborgere et anstændigt liv med omsorg og pleje og livskvalitet vi ønsker også at vi får en debat om hvorledes vi sætter fokus på og sender signaler om at ældre altid skal involveres i beslutninger og selv bestemme hvad der er bedst for dem

der ikke trækkes noget ned over hovedet på dem så livskvaliteten forringes det kunne for eksempel være i forbindelse med indførelse af moderne velfærdsteknologi som der er stor fokus på for tiden her er det væsentligt at

eller mere værdig og her er det kun den enkelte ældre der kan vurdere om det er en god løsning jeg ser frem til denne debat som jo meget passende kommer efter en kommunal valgkamp med stort fokus på ældreområdet mislykkede finanslovsforhandlinger mellem regeringen og enhedslisten om et retskrav på to bade om ugen og endelig en finanslovsaftale mellem regeringen og to borgerlige partier

demografiske udvikling går vi ved at antallet af borgere over firs år vil mere end fordobles over de næste tredive år flere danskere vil leve længere og flere vil heldigvis leve længere

men det udfordrer også ældreplejen

venstre og de konservative har regeringen netop afsat en milliard kroner på finansloven til at løfte den udfordring det er varige midler som kan

anvendes bredt og derfor anvendes helt i tråd med anbefalingerne fra den hjemmehjælpskommission som et enigt folketing nedsatte i sommeren to tusind og tolv hjemmehjælpskommissionen kom i juli i år med ni og tyve fagligt funderede anbefalinger til hvordan vi skaber den bedste ældrepleje og i regeringen mener vi at anbefalingerne er et godt afsæt for vores overvejelser om fremtidens ældrepleje fælles for anbefalingerne er at de hviler på den samme grundlæggende præmis vi er nødt til at ændre vores billede af hvad det vil sige at være gammel vi skal væk fra den tankegang om at

får det samme på det samme tidspunkt i stedet skal vi forstå

aldring er individuelt vi ældes på forskellige måder og også i forskellige tempi

for nogle vil teknologiske hjælpemidler og rehabilitering være de redskaber som gør at man kan forblive herre i sit eget liv i længere tid for andre vil behovet for hjælp være så omfattende at deres hverdag kun kan fungere hvis de modtager betydelig personlig og praktisk hjælp den udfordring som dansk ældrepleje står over for er derfor klar det gælder om at designe en ældrepleje hvor plejen matcher den enkeltes behov fremtidens ældrepleje skal både rumme relevante tilbud til den voksende gruppe af ressourcestærke ældre og så skal den også sikre at svage ældre får den hjælp og støtte som de har brug for den milliard som regeringen venstre og konservative for en uge siden afsatte på finansloven giver mulighed for at gøre netop det det afgørende hensyn i den forbindelse

er at pengene lokalt anvendes på den måde der gavner den enkelte ældre bedst hjemmehjælpskommissionen understreger at træning og hjælp

også kaldet rehabilitering er nøgleord i fremtidens ældrepleje rehabilitering giver ældre borgere mulighed for at genvinde deres kræfter for eksempel sådan at de selv kan stå ud af sengen om morgenen eller gå i bad

har lyst det kan være balanceøvelser som gør at borgeren igen kan køre med bus og derfor kan besøge sine venner og familie eller det kan være nogle skulderøvelser

vi taler om enkle øvelser der kan være borgernes genvej til at leve lige præcis det liv som han eller hun har mest lyst til uanset hvor gamle vi er

tror jeg at alle mennesker ønsker at kunne klare sig selv

er et ord der i den seneste tid har fremkaldt lidt forskellige reaktioner jeg tror at vi alle sammen har hørt og set mediernes historier om gamle mennesker som modtager såkaldt rehabilitering

som mere smager af nedskæringer end af rehabilitering

må rehabilitering ikke være en måde at camouflere besparelser på det er ikke rehabilitering når en gammel mand med rygsmerter får udleveret en spand på hjul det har hverken noget med rehabilitering eller med regeringens politik at gøre

gerne understrege at der selvfølgelig vil være ældre som er så svage at de ikke vil have gavn af rehabilitering og de skal selvfølgelig hverken nægtes hjælp eller fratages den hjælp som de får i dag

mener jeg ikke at der er nogen grund til at rynke på næsen af det tværtimod

ældre for hvem rehabilitering ikke er nok eller ikke er den rette løsning og det er jo en gruppe som har brug for øget opmærksomhed de borgere som er mest svækkede modtager tit pleje på tværs af social og sundhedsområdet og den hjælp som de modtager involverer ofte flere forskellige faggrupper i tråd med hjemmehjælpskommissionens anbefalinger bør vi styrke sammenhængen og koordineringen i den hjælp som de svageste ældre modtager

kan vi for eksempel undgå uhensigtsmæssige sygehusindlæggelser hvor svage ældre bliver sendt frem og tilbage mellem eget hjem og sygehus når vi taler om fremtidens ældrepleje

det handler om velfærdsteknologi uanset om vi taler om forebyggelse rehabilitering

være med til at højne hjælpens kvalitet alligevel

har vi fortalerne som med lys i øjnene taler om potentiale og muligheder på den anden side står tvivlerne

og måske også bekymring mit budskab er vi skal hverken per automatik lytte til dem der unuanceret lovpriser velfærdsteknologiske løsninger eller til dem som helt afviser det vi skal bruge teknologien når vi får en bedre pleje ved at bruge den end ved at lade være om få

meget af det som vi i dag kalder velfærdsteknologi være en naturlig del af vores dagligdag tænk hvis vi ikke havde høreapparater eller elektroniske kørestole det er jo netop velfærdsteknologiske redskaber som vi nu

måske virker en anelse fremmed i munden

er ingen revolution det er en udvikling hvor vi gradvis vender os til at gøre brug af nye hjælpemidler jeg anerkender fuldt ud at velfærdsteknologien kan virke fremmed og hvis en borger ikke kan gøres

tryg ved en teknologisk løsning eller

må kommunen finde en anden løsning på det her punkt er regeringen helt enig med hjemmmehjælpskommissionen men det er vigtigt at vi ikke sådan bare uden videre afviser velfærdsteknologien vi skal holde fokus på det som er formålet med den altså at gøre vores hverdag lettere men det er vigtigt

også uhyre vigtigt at vi inddrager medarbejdere og deres faglighed aktivt ikke bare når teknologien skal implementeres

når talen i den senere tid er faldet på ældrepleje er der et specifikt emne som har haft en tendens til at dukke

til at understrege regeringens holdning til det er spørgsmålet om hvilken rolle

pårørende og frivillige skal spille i fremtidens ældrepleje

sådan set klar ældreområdet er et af velfærdsstatens absolutte kerneområder og sådan skal det vedblive at være som pårørende og som borgere har vi alle sammen et ansvar for det samfund som vi lever i

fratage nogen muligheden for at yde en indsats i samfundet i regeringen

det engagement som mange frivillige også lægger i ældreområdet men frivillige skal ikke overtage arbejdet fra fagpersonalet

vi må ikke glemme at den pleje og omsorg som

de frivillige skal ses som toppen af kransekagen

positivt når både et plejehjem og en frivillig har gavn af hinanden og det

rehabilitering kompenserende hjemmehjælp og velfærdsteknologi er hver især gode løsninger men det er kombinationen af forskellige redskaber der gør at vi i fremtiden vil have mulighed for

kunne tilbyde en pleje som er tilpasset

udgangspunktet for serviceloven og kernen i den måde vi i dag har tilrettelagt vores ældrepleje på er at den enkelte borger skal have den hjælp som han eller hun har behov for det er stadig den røde tråd plejen skal være behovsstyret har du behov for genoptræning eller rehabilitering så skal du have det har du behov for traditionel hjemmehjælp så er det jo det du skal have og jeg tror sådan set at alle os der sidder her i salen nu vil det samme vi vil give ældre medborgere den bedst mulige ældrepleje finansloven og den milliard kroner som er afsat til ældreområdet

ét afgørende skridt men der er fortsat emner i hjemmehjælpskommissionens rapport

derfor vil jeg inden længe invitere til politiske forhandlinger om opfølgning på hjemmehjælpskommissionen men lige nu ser jeg frem til at vi får en rigtig god debat om hvordan vi giver de ældre medborgere som har behov den bedst mulige hjælp tak og værsgo til

altså en beretning fra to tusind og tretten

meget trist at det skal være sådan

dog sket når en medarbejder bliver nødt til at sige sådan der er sandsynligvis flere årsager dertil

i kommunerne er blevet sparet gevaldigt på ældreområdet en besparelse som lovmæssigt er i orden såfremt kommunen ikke har midlerne til plejen det blev afgjort tidligere på året ved en højesteretsdom i den såkaldte køgesag ingen valget den nittende november blev der lavet en gallupmåling over de emner som borgerne fandt væsentlige at forbedre kommunalt det var ældreområdet der blev vurderet til at trænge til det største løft som følge af

været indført besparelser samtidig med at er blevet flere ældre borgere vi ved at prognoserne

der bliver flere ældre de kommende årtier medierne har sat massivt ind på at dække ældreområdet i forbindelse med kommunalvalgkampen og finanslovsforhandlingerne

der eksempler på at op til firs procent af plejehjemsbeboerne i en kommune bruger ble

som konsekvens af reduceret personale kedelig mad der aldrig er blevet tilberedt i nærheden af de ældre underernærede ældre og så videre eksemplerne jeg her nævner udspringer i noget fra den virkelige verden som fandt vej til avisspalterne og tv vigtigt er det dog at slå fast

som politikere ikke må sidde overhørig ældre er ikke en masse der kan kategoriseres og behandles ens i danmark er der heldigvis mange ældre som lever et aktivt sundt

har pårørende og et godt netværk det er dejligt

er blevet fysisk svage er syge måske ensomme og uden et netværk og har brug for pleje og omsorg disse mennesker skal vi forpligtes til at tage vare på

da to ældre mennesker ikke er ens og har ens behov er det for dansk folkeparti vigtigt

den individuelle vurdering der skal lægges til grund for hvad og hvor meget den ældre visiteres til nogle har måske brug for få toiletbesøg i løbet af en dag andre måske mange

ældres behov kan ikke sættes i skemaer på samme vis kan

nogle som har brug for støtte og hjælp

kan måske klare meget selv og kræver ikke en plejers tilstedeværelse hver gang

er værdighed et nøgleord i plejen og omsorgen af vores ældre medborgere det er vigtigt at understrege derfor er borgerinddragelse og borgermedbestemmelse meget nødvendigt at have med i enhver beslutning om pleje og omsorg

rehabilitering er positivt for nogle

give den ældre mere frihed og styrke

kan det også være en daglig belastning som nærmest kræver rekreation efterfølgende når der diskuteres velfærdsteknologi

det for mange kan være en mulighed for et mere selvstændigt liv uden afhængighed af andre

være en faktor som giver utryghed og mistrivsel

den ene kan være skidt for den anden et samfund med respekt for sine borgere bør altid sikre at

og hvis denne ikke kan så de nærmeste pårørende inddrages i og accepterer beslutninger der involverer

og påvirker dennes hverdag og livskvalitet beslutninger om indførelse af velfærdsteknologi bør baseres på frivillighed spørgsmålet om hvor meget velfærdsteknologien skal tage over fra de varme hænder er også vigtigt at komme ind på vi ved at mange ældre faktisk ser frem til besøg af plejepersonale og hjemmehjælp og derfor ser dansk folkeparti gerne at det ved visitation af hjælp til ældre altid vurderes om det er nødvendigt at der også skal visiteres til omsorg nogle ældre har som tidligere nævnt et godt og stabilt netværk andre er ensomme og har ikke netværk og disse personer har måske mere brug for en times omsorg end en times rengøring eller har brug for begge dele

et velfærdssamfund er kendetegnet ved at der altid er hjælp at få hvis en borger på grund af alder ikke længere er i stand til at klare sig på egen hånd

skal altid kunne henvende sig til myndighederne i bopælskommunen og blive individuelt vurderet i forhold til pleje og omsorg og modtagerens behov skal ikke reduceres uden at dette sker på baggrund af en ny konkret og individuel vurdering regeringen bør opfordre kommunerne til at betragte omsorg som et visitationsparameter på lige fod med rengøring og personlig pleje det er vigtigt at den ældre og hvis denne ikke kan så de nærmeste pårørende inddrages i og accepterer beslutninger der involverer den ældre og påvirker dennes hverdag og livskvalitet dette gælder også i forhold til indførelse af velfærdsteknologi regeringen sikre at beslutninger om indførelse af velfærdsteknologi skal ske i samarbejde med den ældre

en seriøsitet hvor vi for eksempel også formår at finansiere de ting

som som vi foreslår og stiller i udsigt

en debat her i salen i forbindelse med folketingets åbningsdebat hvor vi

med ordførerens partiformand

regnet på hvad det ville koste

få alt hvad man ønskede sig til juleaften

ikke så lang tid siden i forhold til hele ældreområdet men jeg vil så

skal ikke sidde og sætte streger over noget der så ikke duer mere jeg synes jeg prøvede

det med ind som et parameter og det behøver jo i princippet ikke være mere omkostningstungt end som så det er bare vigtigt at det er med

at frivillighed er supergodt men frivillighed skal være det som er cremen flødeskummet på lagkagen det skal ikke være noget som

altså nogle fagpersoner der nok er lidt bedre til nogle former for omsorg

mere seriøst end at skrive det i sin pjece jeg skal for så vidt ikke blande mig i hvad df skriver i deres pjecer selv om jeg synes det er en udmærket ting hvis man lige har haft lidt gang i i regnemaskinen først så man har en idé om hvad ens forslag vil koste men jeg fik ikke helt svar på spørgsmålet i forhold til

men der er ingen tvivl om at vi sagtens

vil sige at det kan komme ældreområdet til gode

hvor vi sætter pris på de ældre medborgere som

jeg bruger udtrykket støbt fundamentet for vores velfærdssamfund

råd til at give dem den pleje eller den omsorg de har brug for nogle har brug for lidt nogle har brug for meget

eller en ret til borgerne til at de altid kan blive individuelt vurderet i forhold til pleje og omsorg

en ændring af den nuværende servicelov og de forpligtelser som myndighederne har der og de rettigheder som borgerne har

og hvis det er hvordan vil ordføreren så sikre at det bliver ført ud i livet taler vi om en ændring af serviceloven

af forslaget til vedtagelse hvor ordføreren siger

indførelse af velfærdsteknologi skal ske i samarbejde med den ældre og bør baseres på frivillighed det er jeg helt enig i men hvordan vil ordføreren sikre

hvis det er spørgsmålet

selvfølgelig vil det være godt med et retskrav jeg er bare bange for at hvis det er

et minimum så kan vi ende med at den minimumsstandard går hen og bliver en standard og der vil jeg jo være dybt bekymret over at

risikere at der er nogle der kun kan få to bade om ugen hvor de måske egentlig

end at vi må blive ved med at holde øje med at det sker ude i kommunerne og holde dem op på at det sker blive ved herindefra vi kan jo ikke bestemme hvad der foregår i kommunerne som sådan

gennem møder med med kl

ske er at man på sine ældre dage får trukket noget ned over hovedet

ordet

skal man sige til de ældre eller de gamle at

hvordan kan vi komme ind i en positiv debat om

få et vasketoilet hvorimod en

sige nej til det men man skal være positivt indstillet og man skal vide hvordan det kan være virke i ens egen hverdag før det ligesom bliver implementeret

en ældre medborger har vanskeligt

robotstøvsugere vi har også haft debatten om

den ældre eller de pårørende er med på det for hvis ikke det virker

med at

for jeg synes faktisk vi har fået lavet nogle rigtig gode finanslove hvor vi også har sat nogle gode aftryk i forhold til hvad vi kunne lave

med med venstre og konservative når vi sidder med det store billede så sidder vi med en stor finanslov med mange områder

det vi har foreslået det vil der også være på det her område og det vil der også være fremover hvis det er vi kommer til og det gør

uden at det kommer til at gå ud over nogle andre så hvis jeg skal formulere spørgsmålet kort kan jeg regne med at det her

kommer til at gå ud over danmarks børn og unge

i købet i en finanslov hvor vi samtidig letter skatten med to

hånd i hånd i de kommende årtier

vil vi opleve et øget antal ældre derfor vil vi naturligvis også blive nødt til at tilpasse os

at vores ældre medborgere får den hjælp som de har behov for og krav på

da jeg i juli måned læste hjemmehjælpskommissionens anbefalinger i de anbefalinger står der jo at vi skal støtte borgerne i at de kan gøre

selv at vi skal fremme den enkeltes muligheder for at klare sig selv og at borgerne skal understøttes gennem en styrket forebyggelsesindsats

mere systematisk rehabiliterende indsats og

har omfattende og komplekse behov det er interessant og det var interessant læsning for venstre siger netop

skal hjælpe de svageste dem som ikke kan selv men det handler altså også om for os at vi fremover skal vejlede dem der godt kan noget og hjælpe dem lidt for at de

i højere grad kan klare sig selv så vi vil give vores ældre medborgere friheden til at vælge friheden til indflydelse på deres eget liv og hjælpe dem til at klare sig selv i deres hverdag kvaliteten

venstre ikke bange for at udforske de muligheder som velfærdsteknologien giver os fremtidens løsninger vil kunne erstatte dele af det arbejde

det er vi i venstre selvfølgelig temmelig positivt stemt over for

i deres egen hverdag automatiske vendemadrasser der sikrer en god nats søvn robotter der hjælper med at indtage et måltid mad selvstændigt frem for at man bliver madet

de muligheder vil der garanteret komme flere af i fremtiden

jeg synes vi så rigtig mange løsninger på hvordan ældre på en værdig og gennemtænkt måde vil kunne hjælpes

nogle af de løsninger mener jeg klart at vi skal have implementeret herhjemme men naturligvis først på forsøgsbasis så

det bliver prøvet af når det er sagt

en stor gruppe af ældre

vil være mange for hvem de teknologiske løsninger vil give dem en utryghed og

det handler som udgangspunkt

for venstre er det vigtigt at vi giver vores ældre en større medbestemmelse i deres valg vi skal tage udgangspunkt i det enkelte menneskes behov i stedet for at trække en standardskabelon ned over hovedet på dem det handler jo ikke bare om at hjælpe det handler om at vi hjælper rigtigt i venstre tror vi altså på det frie valg hvad enten man lever i eget hjem med den støtte der er behov for eller man lever

på et plejecenter hvor man selv har valgt at man gerne vil være jeg skal læse

støttet af regeringen og venstre og konservative

får hjælp og støtte hjælpen tildeles efter en konkret individuel vurdering og der kan kun ske ændring efter en ny vurdering dette gælder selvfølgelig også de ældre borgere det er vigtigt at inddrage den ældre eller hvis denne ikke kan de nærmeste pårørende i beslutninger der involverer den ældre og påvirker dennes hverdag og livskvalitet dette gælder også brug af velfærdsteknologi da dialog er afgørende for

folketinget konstaterer med tilfredshed at finanslovsaftalen for to tusind og fjorten permanent har afsat ekstra en milliard kroner om året til et løft af ældreområdet midlerne kan bruges bredt på ældreområdet for eksempel på personlig pleje praktisk hjælp og en styrket rehabiliterings og genoptræningsindsats det er helt i tråd med hjemmehjælpskommissionens anbefalinger folketinget opfordrer regeringen til at invitere til politiske forhandlinger om opfølgning på

men der stod jo ikke præcis hvordan vi skulle afrapportere brugen af pengene så nej bloktilskud direkte

fornøjelse nej jeg vil ikke vurdere det som bureaukratisk lad os nu tage

vil det også give mening og derved vil man også kunne videndele og dermed få flere kommuner til at

og spurgte

og det som allerflest sagde

sekundært har vi det jo så sådan at hvis hvis det kommer dertil

så vil vi gerne have der er en ordentlig

hjælp og støtte til de ting som vi har svært ved at klare selv men jeg synes bare det var meget sigende

og så længe som muligt

til at tænke over hvor vigtigt det er at vi husker at også

dem som vi kalder for ældre og som vi nogle gange

der har forstand på det jo forudsætter

som bliver ældre i de kommende år er også at de vil være meget meget

vil bidrage på arbejdsmarkedet eller som gerne vil have mulighed for

deres liv med andre ting som giver mening for dem dem skal vi jo have et ganske andet svar til og nogle ganske andre muligheder for

som kommer til at have et ganske stort plejebehov

som årene går at have behov for massiv hjælp både til

at vi skal blive endnu bedre

end jeg ved at mange gør sig umage for at være i dag til at huske på at det altså er mennesker vi har med at gøre det er individer som har nogle meget forskelligartede behov og

jeg også været optaget af og er glad for

den milliard kroner som vi nu sætter af i finansloven for to tusind og fjorten

årene fremover som et som et kontinuerligt fortsat løft

skal man jo give og tage og strække sig at det

rigtig vigtigt at man kan tage hensyn til

der er allermest behov for lige præcis i

at det som allerflest af vores ældre medborgere allermest ønsker sig

diktat om hvor mange bade de kan få per uge min kloge

hvorfor det kan være meget vigtigt at vi at vi også giver plads til at der kan være en variation

hun fortalte at hendes mor altså ikke

etagevask og det var egentlig også det som hun følte sig mest tryg ved

men hun var rigtig bange for

som kunne være til stede i lejligheden mens hun selv klarede det med at vaske sig

gøre rent imens eller kunne kunne løse nogle andre opgaver

og man ønsker at pege på en statsministerkandidat som går til valg på nulvækst så jeg kunne godt tænke mig at høre

velfærd de næste skridt og under punktet om velfærdsrettigheder på ældreområdet citerer jeg plejekrævende ældre skal have ret til et bad om dagen plus rengøring mindst en gang om ugen det er jo også noget man har lagt frem

maja panduro hvorfor søren man så ikke kunne være med på enhedslistens ønske om at man skulle have to bad

før man begynder at angribe for meget jeg synes

jeg var netop den som sagde at der er mange forskellige

respekt for nogle har brug for omsorg

har ordføreren sikkert liggende dernede og kan

ikke ensbetydende med at det ikke er noget vi stadig væk er optaget af og derfor

vi jo også villige til at sige at når vi afsatte den her milliard

var de øremærket til at man kunne sikre lige præcis den her baderettighed som jeg sagde i min ordførertale synes jeg egentlig at det giver mere mening at man kan bruge det på det som man synes er allervigtigst lige præcis her men vi var villige til

og det er også markant mere end end et scenarie hvor vi ville have nulvækst sådan som den statsministerkandidat som fru karin nødgaards parti peger på ønsker det

en prangende men en moderat vækst i den offentlige sektor som netop

være nogle penge at hente der i forbindelse med

ordføreren ikke give mig ret i det

have velfærdsteknologien så jeg kan forstå at det skulle være et stort problem at

og der må jeg bare sige at da jeg kørte i hjemmeplejen havde vi

med at enhedslisten ikke foreslår tvangsbadning af de ældre men at vi har foreslået at de får en ret en minimumsret til to bade om ugen

spørgsmål det andet spørgsmål er som bekendt droppede regeringen jo en finanslovsaftale med enhedslisten fordi regeringen ikke ville give hjemmehjælpsmodtagere som skal have hjælp til bad en ret til mindst to bade om ugen

en ret og ikke et diktat ikke sandt hvorfor er det så slemt at skrive sådan en ret ind i loven at man droppede en finanslovsaftale

selv om jeg er rigtig glad for den finanslov som vi har fået lavet

jeg synes der er rigtig mange gode ting

sandhed med modifikationer når vi var langt inde i overtiden og enhedslisten stadig væk ikke rigtig

som ordføreren stillede så medgiver jeg fuldkommen

det ville være en meget stram måde

at sige nej til et retskrav til de ældre en minimumsret til to bade om ugen at man droppede en finanslovsaftale og gik over til

er det så vigtigt især i betragtning af at socialdemokraterne jo selv tidligere

meget mere vidtgående

hvor vi foreslog velfærdsrettighederne at det var noget som skulle skrives ind som

havde et ønske om at man nogle steder kunne kunne sikre en vis standard det tilbud var vi jo

at give enhedslisten at vi sikrede og dokumenterede at det var bade pengene gik til

at spørge tilbage hvor mange flere møder havde der skullet til end de tre og tredive vi allerede havde holdt og hvor mange flere milliarder end de mere end elleve milliard kr der var på bordet

kreativ drivkraft men noget andet er selvfølgelig også de visioner og de erfaringer man selv har

kombinere de to ting så man har nødvendigheden på den ene

de visioner og drømme man har på den anden side så er kunsten jo at få de to ting forenet jeg

min farfar døde før jeg mødte ham men min farmor

første sal vi boede nede i stuen

store netværk fordi hun var tysker og ikke en der mængede sig med særlig mange men en gang om ugen

kom vi alle sammen op og fik fin middag hos hende og ellers hang hun mest ud nede i forhaven

fortsat sådan tror jeg hun havde fået verdens bedste alderdom

hun blev simpelt hen skør af den her skilsmisse hun blev så utryg hun blev så bekymret

stor forskrækkelse for da vi ryddede

fandt vi små stanniolpakker i hendes toværelseslejlighed overalt

hylderne i skufferne overalt og inde i de små pakker lå der piller

en stor nettoplastikpose

hun havde fået de sidste par år som hun bare aldrig havde taget

ud for det var hun for nærig til hun pakkede dem ind jeg ved ikke hvem hun

medicin og det var et problem at hun led af så store psykiske problemer til sidst

at øremærke penge til to bade om ugen

som de mennesker de er med forskellige styrker med forskellige svagheder

det give den individuelle hjælp

det været den bedste alderdom jeg bor selv i et bofællesskab der blev etableret for fyrre år siden mange af dem der etablerede

bor der stadig væk og jeg tror de er meget trygge ved tanken om at det er

vi kan finde ud af at understøtte sådan noget at man kan få lov til at blive gammel sammen med sine venner i trygge omgivelser ældreomsorg er jo ikke bare en fabrik det handler om gode liv det handler om indhold i livet og det skal vi også kunne levere og det

fru zenia stampe sagde noget

enhedslistens politik jeg var populistisk og sådan

mener fru zenia stampe at ældre borgere i danmark er en ældrebyrde

er

bestemt hjemmehjælpsydelse kan veksle denne ydelse til en anden ydelse er ordføreren klar over at enhedslistens forslag om at indskrive en ret til for eksempel to bade om ugen ikke ville sætte denne paragraf ud af kraft og at enhedslistens forslag derfor har den fordel at det giver borgeren et retskrav på en minimumsydelse samtidig med at det rummer den fleksibilitet

at se mennesker som forbrugere

ikke det hører hjemme i min forestilling om velfærdssamfund omsorg

veksle det ene bad til at få en tur ud i det fri hvis man syntes man havde behov for det

at det er sådan loven er skruet sammen og at kritikken af enhedslistens forslag for at være ufleksibelt og rigidt og hist op og kom herned

forbrugersamfund det et fællesskab hvor man kigger på hinanden og giver den nødvendige hjælp

og så kan man veksle den og så videre jeg synes virkelig det er noget der hører hjemme et andet sted og ikke hos enhedslisten måske var det derfor den finanslov ikke blev til noget

så lærer hun i stedet for at lave pebernødder der går ganske få år og så sidder hun i kørestol det var dyrt for varde kommune og det var dyrt for familien i følelsesmæssigt

fordi livet de sidste år

er interessant at vi slet ikke har snakket

på genoptræningsplaner for ældre

til debat i kommunen men at det rent faktisk er noget som man man naturligt følger det synes jeg kunne være interessant at få ind i debatten

i odense

og der var en god stemning de ældre

der var et par enkelte yngre handicappede havde et godt liv på det plejehjem naboplejehjemmet havde så en studerende som kom til os der klokken kvart over fire og drak kaffe og fortalte at hun ikke kunne holde ud at være på det andet plejehjem de to plejehjem var fuldstændig identiske det var samme type af mennesker der var

syge det meste af tiden

noget af det som vi også skal tale om

ledelse på de enkelte plejehjem som gør at der rent faktisk udvikles omsorg og hjælp til de ældre så har vi

været i japan

en ambition om at se på velfærdsteknologi og i

danske samfunds ældre

den teknologi som man laver i japan

knap og så kan man gå lige så stille det vil sige

som ikke synes det kunne være interessant at slippe for at sidde i stolen og vente på at der er

hjælpere der kommer og løfter en op så man kan komme i gang med at gå det er jo noget af det som er den gode velfærdsteknologi jeg synes også når jeg kommer i den situation hvor det er nødvendigt med en lift til mig at jeg kunne slippe for at få en lift oppe i loftet

ting som også ligger i velfærdsteknologi

er at man lærer den ældre som gerne vil

bruge al sin energi på at komme ned ad trappen og aflevere alle de tunge aviser det er jo noget af det som vi skal prøve at sælge på den positive måde til de ældre således at det bliver en god oplevelse

velfærdsteknologi jeg ved at i odense kommune har de en ambition om at købe

vasketoiletter de har nu brugt

forskellige typer teknologiske digitale hjælpemidler på de forskellige handicapplejehjem som gør at mennesker med handicap kan

vigtigt at vi bruger tiden når vi taler om de ældre og nu har vi så en forespørgsel bagefter

prøve at tale det lidt op derfor tror jeg også at vi

velfærdsteknologi således at vi kan bruge den dag på at tale op

de ældre de gamle de svage en mulighed for at håndtere livet selv uden at man hele tiden skal have

men at man i stedet for kan prioritere at være sammen med dem man gerne vil være sammen og dermed ikke sagt at

omsorg og hjælp og pleje

fortsætter og hvordan vil ordføreren sikre den ret og det sidste spørgsmål som er meget principielt jeg håber at der er lidt tid at svare på er ordføreren enig med fru zenia stampe der for lidt siden sagde at

god velfærdsteknologi nu stillede ordføreren

spørgsmål til mig i forhold til til velfærdsteknologi

da lyder vældig spændende

at folk der er ansat i sundhedsforvaltningen kan levere gedigen omsorg hvis det er at de af en eller anden grund oplever at have dårligt arbejdsmiljø og derfor ikke kan

så er det jo et spørgsmål om at man fra socialudvalget sundheds og

hedder i dag tager kontakt til den pågældende plejehjemsleder

videreuddannelse hvordan er arbejdsmiljøet hvor mange sygedage har de ansatte

det var et eksempel på at velfærdsteknologi som vi jo alle sammen er glade for kan ældre også have glæde af det var

almindelig respekt for de ældre og når jeg bliver gammel bruger jeg

med at fru anne baastrup siger at selvfølgelig

og skal sørge for at den ældre bliver vasket eller de skal sidde og holde lidt i hånd så bliver det nok at den ældre bliver vasket

samfund har svigtet de ældre både i hjemmeplejen og på plejehjemmene

personlig hygiejne bag de mange enkeltsager gemmer der sig nogle benhårde fakta de sidste fem år er der kommet ethundrede og halvtredstusind flere ældre over fem og tres år ikke desto mindre bruger vi langt færre penge per ældre end for fem år siden

i to tusind og ni færre borgere får hjælp og de der får for mindre af det forringelsen af hjemmeplejen går primært ud over de ældre der ikke selv kan klare rengøring og bad en tredjedel

får kun gjort rent hver tredje uge eller sjældnere og dette tal steg med fem og tyve procent i perioden fra to tusind og ni til

tre fjerdedele af de ældre der er visiteret til bad

bad en gang om ugen eller sjældnere det er en kraftig stigning siden to tusind og ni hvor det var cirka halvdelen der fik tilbudt bad en gang om ugen situationen er sandsynligvis ikke bedre på plejehjemmene vi mangler helt konkrete tal for nedskæringerne og dem har jeg bedt socialministeren om at fremskaffe og dem ser jeg frem til at få indtil videre må vi klare

have forstand på det nemlig plejehjemslederne seks ud af ti plejehjemsledere siger at tres procent af de ældre går med ble de mener det er alt for mange og at personalemangel er hovedårsagen regeringens og kommunernes svar er

forringelser af hjælpen til de ældre besparelserne skyldes åbenbart at kommunerne er blevet bedre til at hjælpe de ældre til at klare sig selv ved hjælp af rehabilitering og velfærdsteknologi der er ikke nogen dokumentation for den påstand

runger hult når man ser på hvor drastiske nedskæringerne er i den praktiske hjælp og personlige pleje hvorfor er vi kommet i den situation det er vi fordi det store flertal i folketinget med

forhenværende og den nuværende regering i spidsen foretrækker skattelettelser frem for velfærd

denne politik fortsætter ufortrødent i de kommende år

tusind og tyve er der med den nuværende politik bare ikke plads til genopretning af velfærden

til det niveau den havde i to tusind og otte regeringen har allerede brugt pengene til skattelettelser og som sædvanlig givet mest til de højtlønnede til de rige til aktionærerne i de store virksomheder der i forvejen har præsteret rekordoverskud

der kan skabes af løsninger vores valg i enhedslisten har derfor været at vi må give de

ligesom vi skal sikre at de ikke kan blive påtvunget velfærdsteknologi og rehabilitering som de ikke ønsker det er tankevækkende at det store regeringsparti som selv tidligere har

lod en ellers fornuftig finanslovsaftale falde på det spørgsmål men det er direkte skræmmende at forslaget om at give borgerne rettigheder kaldes for rigidt og centralistisk og i strid med det kommunale selvstyre det sidste argument kan man jo kun smile ad når man tænker på at regeringen på andre områder er meget villige til at begrænse det kommunale selvstyre for eksempel ved at straffe kommunerne hvis de overskrider de snævre økonomiske rammer som er fastlagt af et flertal her i folketinget det siger jo noget om at det nok alligevel ikke var nogen lille ting der skilte os og regeringen i finanslovsforhandlingerne mon ikke en borgmester på vestegnen fik sagt det højt som regeringen og kl og vel også de fleste andre partier i folketinget tænker rettigheder til de ældre forhindrer os i at skære ned jeg tror vi ramte plet med det

og derfor har vi heller ikke tænkt os at opgive det selv om vi ikke kom igennem med det i finanslovsforhandlingerne det er fint at der sættes en milliard kroner af på finansloven og vi er enige med statsministeren i

for dem nemlig til at øge indsatsen

forslag der medfører øgede udgifter til administration og måske ligefrem vil afholde nogle kommuner fra

søge jeg vil gerne læse mit forslag til vedtagelse op hvis formanden tillader

forslag til ændringer af lovgivningen som kan sikre at disse borgere får et retskrav på et minimum af praktisk hjælp og personlig pleje

at sikre at rehabilitering og velfærdsteknologi alene skal være et tilbud og ikke påtvinges de ældre det bør således ikke få konsekvenser for hjælpen til de ældre hvis de afviser sådanne tilbud folketinget pålægger samtidig regeringen at fremlægge forslag der kan sikre den fornødne økonomi i kommunerne til at løse denne opgave om fornødent gennem indførelse af millionærskat

to bade om ugen og det undrer os jo en hel del i betragtning af at det ledende regeringsparti socialdemokraterne selv for

forslag til retskrav på det her område som ovenikøbet var mere vidtgående end det som den beskedne enhedslisten

i finanslovsforhandlingerne kunne man så ikke have risikeret at kommunerne havde sagt

den borger der faktisk havde behov for at få syv bade om ugen

som et retskrav jeg stiller bare spørgsmålet

udenforstående ikke helt fandt ud af og som venstres ordfører også lige

man kan uddybe det lidt i forhold til hvad det egentlig er

sikre en indfrielse af den rettighed og der må jeg sige

så den milliard der nu er havnet ovre

minimumsrettighed netop for at imødegå den frygt som

var kunne det have været en anden rettighed ja hvis

kendte vores udspil som det var da vi startede forhandlingerne

om minimumsrettigheder til rengøring altså mindst

anden uge og en tur ud i det fri det sidste kan jeg se på formandens meget bastante fremtoning

jeg har ikke googlet i serviceloven om ordet skulle findes men jeg mener egentlig det ligger i servicelovens tankegang og der hvor vi sikrer omsorgen er at vi sikrer at der er tilstrækkeligt med personale og at det er faguddannet personale

så vil jeg gerne henlede alles opmærksomhed

§ ni og halvfjerds

at borgerne har ret til mindst ét årligt besøg hvor kommunen

for noget praktisk hjælp eller personlig pleje

vores bekymring går på

der af forskellige grunde er bange utrygge ved disse hjælpemidler de skal have ret til at sige nej uden at de dermed skal straffes

inden for ældreomsorgen har vist mig at folk faktisk kan leve

være omkring dem som vil se dem

med at leve det liv de levede inden de fik brug for hjælp jeg har rigtig tit oplevet mennesker som har mistet troen og håbet og lysten til livet ved ikke at blive set

det ikke at blive holdt af og holdt om og holdt ud er faktisk dræbende ensomheden slår folk ihjel det burde være enhver forundt fra vugge til grav at blive holdt af og holdt om og også holdt ud så derfor er det også utrolig vigtigt for os at omsorgen bliver en del af det her at vi ikke kun taler om den fysiske hjælp om hjælpen til rengøring men også om omsorgen

maja panduro

så nogle der får brug for hjælp og så kan jeg se hvad der er deres næste ønske det er at have indflydelse på eget liv at der er nogle der forstår

ved siden af og derfor er det også så vigtigt at når vi taler om velfærdsteknologi og jeg synes virkelig der er mange gode ting i

fremtid i det bliver vi nødt til at erkende at vi skal tage det op i hvert enkelt tilfælde

det kan bruges her og her men vi bliver nødt til at tage op i hvert enkelt tilfælde

trods af overtalelsesevner eller andre ting bliver mødt af et gammelt menneske som ikke har lyst som ikke tør jeg ser i hvert fald at der er mange ting vi

man forestiller sig at man kan bruge nogle af de her toiletter

yngre handicappede kan blive hjemme

så derfor bliver vi nødt til når det har med velfærdsteknologi

basere det på frivillighed

ligesom liberal alliances tanker om

med velfærdssamfundet at det skal måles på hvordan vi hjælper dem som har behov for hjælp og det skal ske efter en konkret individuel vurdering

at skal der ske ændring i i hjælpen skal det også ske efter en konkret individuel vurdering så jeg vil sige tak til

dansk folkeparti for at sætte endnu mere gang i den her debat og den bliver noget mere nuanceret end det vi ellers har været vidne til gennem de seneste uger for det er jo især været enhedslistens krav om minimumsrettigheder der i den grad har præget præget debatten og der må jeg sige at der ligger mange ting gemt i de minimumsrettigheder som jeg ikke synes er særlig hensigtsmæssige blandt andet bureaukrati regler og dokumentation som man så skal til at arbejde med i kommunerne for at bevise

set også har givet de ældre det her tilbud om to bade om ugen

krav om at man gerne ville vide hvad pengene egentlig blev brugt til

ældre havde fået det her tilbud

er enige om regeringen

en finanslovsaftale der løfter ældreområdet og ældreplejen med en milliard kroner om året en milliard kroner om året

fornuftigt på at løfte ældreplejen og det er ikke ved at indføre

mere bureaukrati og flere regler og mere dokumentation nej der er brug for at vi går en helt anden vej der synes jeg egentlig

lidt til hvad de egentlig gør i københavns kommune for det er ganske interessant at de går ind i hjemmeplejen og hjemmehjælpen og siger

med stopure væk med dem væk med skemaer

og jeg ved ikke hvad man visiterer

hjælp til den enkelte person den enkelte ældre og så må fagligheden komme i spil så må fagligheden hos medarbejderne være med til at definere hvad den enkelte egentlig har brug for

hvad den ældre egentlig har behov for netop

synes jeg er vejen frem vi oplever jo så også at der er en større glæde ved ældreplejen i københavns kommune ligesom der nu er kommet

og man begynder at tale om at udpege nogle friinstitutioner hvor man også skal til at skrælle regler og bureaukrati og dokumentation af

vi virkelig kan løfte ældreplejen

hvordan vi kan bruge rehabilitering på den gode måde så den løfter den ældre

vil sige det på den måde hun kunne ikke komme uden for sin dør overhovedet ikke på nogen som helst måde men var dybt afhængig af at hun fik hjælp

selv gå ud og købe ind hun kunne selv gå ned og hente post i opgangen hun var og er forhåbentlig stadig væk

synes jeg vi har haft en lidt ensidig debat

velfærdsteknologi jeg vil sige tak til ordføreren fra sf for ligesom at nuancere hele debatten omkring velfærdsteknologi

man kan give medarbejderne mulighed for at kunne hjælpe den ældre uden

at man kan lave de rigtige løft

man kan hjælpe den ældre ud af sengen så den ældre også kan komme omkring i sit eget hjem der er mange

har talt meget om omsorg det er selvfølgelig vigtigt at plejen også er omsorgsfuld men ensomhed er en faktor vi virkelig skal

kan vi ikke løse bare ved at tro at det skal

medarbejdere fra den kommunale hjemmepleje eller ældrepleje

den grad også brug for civilsamfundet vi har i den grad også brug for at familien kommer på banen så tak for en debat som er rejst af dansk folkeparti

og dokumenteres og gives revisorpåtegning og hu hej hvor det går

som et synes vi meget dårligt alternativ til vores

for det er lige nøjagtig den model der er beskrevet

så er mit spørgsmål synes ordføreren ikke

kontrol af om pengene er blevet brugt og revisorpåtegning synes ordføreren ikke det det var faktisk det

men det er ikke enhedslistens forslag det er regeringens forslag som det konservative folkeparti har købt i finanslovsaftalen

er det ikke et udtryk for mistillid til kommunerne og et indgreb

af hvor mange af de ældre der i dag får den

ordføreren svarer ikke på mit spørgsmål

synes ordføreren ikke det er bureaukratisk og et indgreb i kommunalt selvstyre med al den her kontrol i stedet for bare at give kommunerne pengene

ordføreren at det fremtidige scenarie når nu der er kommet den her ene milliard som man siger er et markant løft vil være noget der kan forbedre

bleer om beskidte ældreboliger om dårlig mad og underernærede ældre

hen bare havde siddet og pillet ud af de seneste ugers nyheder

virkelig gøre den store markante forskel eller er det sådan

det indledende spørgsmål til drøftelsen det som

fru karin nødgaard ønskede vi skulle drøfte i dag handlede om det øgede antal ældre

områder der har været drøftet meget

oplevelse også efter debatten i dag at vi er enige om at fremtidens ældregruppe er en gruppe af mennesker med meget forskellige individuelle

der er behov for rengøring der er behov for omsorg

som gør sig gældende jeg havde egentlig

en forestilling om at noget af det vi virkelig skulle

det har vi så ikke nået så meget og jeg

håber selvfølgelig at vi kan komme til det på et tidspunkt også

forfølge handler jo om på den ene side at vi hjælper de

kunne genvinde deres kræfter deres muligheder for at kunne være så selvhjulpne som overhovedet muligt

begge dele og begge spor er ganske vigtige og det er også noget af det som vi kommer til at drøfte

sådan synes jeg også det bør være og det er også

ligger som en helt grundlæggende tone anerkendelse og respekt for det enkelte menneske

plejen og hjælpen til de ældre udvikler sig over tid det har der også været mange drøftelser af og kommentarer til ting ændrer sig og

der måske for halvtreds år siden var den store udfordring inden for ældreplejen vil være anderledes i dag og der er ingen af os der kan forudsige hvordan det vil være om bare ti år jeg vil også sige tak for de enkelte eksempler historier som

til hele området er jo selvfølgelig meget forskellige men

slå fast at en meget central gruppe

store faglighed som

set meget enig med den sidste taler

gode resultater i hvert fald

er der ikke noget der tyder på at det bliver dyrere tværtimod

man opleve et større engagement og en større inddragelse det er

velfærdsteknologi har vi været langt omkring

påduttet en teknologi man ikke er klar til min tilgang til det er nej

kunne håndtere sin livssituation også når det handler om

have en lettere hverdag ved hjælp af velfærdsteknologi

gøres på mange mange forskellige måder

men kan være fysisk yderst velfungerende så

meget store individuelle

afslutningsvis vil jeg gerne takke for en

rigtig meget der samler os i den her debat og det tror jeg også

bruge på en rigtig god måde som sagt

vi får en bred drøftelse når jeg inviterer til

og jeg ser på den baggrund frem til at

i forbindelse med det tak for

er tale om praktisk hjælp eller personlig pleje ingen svage borgere skal efterlades uden hjælp

understrege at ifølge serviceloven skal borgeren have den hjælp som borgeren har behov for og sådan mener jeg også fortsat

men nu også nogle af de andres og ministeren selv inde på de her lidt

den del af det synes jeg også lige vi må sige at der

der har været fremme har jeg klart og tydeligt sagt der er ingen borger der skal sidde

ble på grund af en vagtplan der skal gå op det er min klare holdning det er også det jeg har tilkendegivet igen og igen og og derfor

mange gange på det spørgsmål ingen skal sidde med en fyldt ble fordi der er en vagtplan

der sidder jo i det hele taget en bred sammensætning

partier og det er jo altså opgaven

rigtig stor opgave i forhold til ledelse det er en ledelsesmæssig opgave at sørge for at

i dag og det der er vigtigt for mig

af respekt for det kommunale selvstyre

gør sig gældende for de ældre som også skal løses lokalt

udfolde den ældrepleje der skal være og med den milliard vi afsætter og som jeg meget gerne ser bliver anvendt til blandt andet

genoptræning til de svageste borgere vi har ikke talt ret meget i dag om de allersvageste borgere mennesker med demens og så videre

men reguleret ved hjælp af faglighed og individuelle

som jeg synes vi faktisk var kommet rigtig langt med og som ville kunne lade sig gøre

udarbejdet minimumsrettigheder som

udgangspunktet fordi det var med lige præcis en milliard kr at der ville blive råd til også at tage to bade om ugen så

levere midlerne direkte

til de ældre men det ønskede man så ikke

for de ældre og jeg ønsker at der

løsninger og at det sker i respekt for den faglighed som medarbejdere og ledelse

hvor langt skal badet være være hvem skal så

som enhedslisten ønsker der vil man jo

hvis man sidder derude som ældre har man jo bare brug for at vide kan jeg få den pleje og omsorg også omkring min personlig hygiejne som jeg har brug for så en minimumsrettighed

bade synes jeg ikke løser den udfordring som den enkelte ældre der ville have behovet faktisk har det synes jeg er problemet ved det her

er ganske vigtigt er når vi giver en milliard til ældreområdet

at give de ældre en sådan rettighed som ministeren i øvrigt fuldstændig forvrænger det er enhedslistens opfattelse at det er ude i kommunerne man finder ud af hvad et bad er det behøver vi ikke skrive stolpe op og stolpe ned om i serviceloven det gør vi heller ikke med de andre rettigheder der er i serviceloven jeg mangler stadig væk et klart svar på hvorfor

så slemt at give de ældre en rettighed til et minimum af service

lade en finanslovsaftale falde på gulvet

vi havde fundet en model som sikrede at midlerne ikke ville blive spist op af bureaukrati men som i sig havde at en kommune for at få del i de her midler skulle have indskrevet at det handlede om to bade til de ældre som var mest plejekrævende så ville vi

kunne gøre det ved at pengene faktisk fulgte borgeren og de her bade som det handler om så talte vi om at en fuldstændig underlig tanke skulle være at der kunne findes en kommune i danmark

ville søge for at kunne give ældre et bad

jeg var svært at forestille sig i vores ønske og i vores model lå der at der jo allerede i dag er kommuner

ud over det kunne få

dansk folkeparti vil da helt klart blive ved med

på det her område ministeren er inde på rehabilitering som et område man også kunne sætte fokus på i forhold til en hel debat demente som jo er noget af det jeg har været optaget af

kigge på som et enkeltemne selvfølgelig har

ressourcer også i dag og det er

jeg er glad for at det ikke kun har været en debat

livskvalitet og så selvfølgelig den respekt som vi alle sammen gerne vil mødes med i vores liv uanset hvilken alder vi har jeg ser også frem til at vi skal drøfte hjemmehjælpskommissionens anbefalinger det var et stort ønske fra dansk folkeparti da vi fik den nedsat og heldigvis endte det

i det uendelige også fordi vi stadig væk har et stort

engagement vi har stor lyst

at der er fokus på det her område uanset hvad

alle sammen en dag hvis alt går vel også befinder os

eller det rigtige specialiserede tilbud vi har sikkert

udsendelsen

på et kommunalt genoptræningscenter hvor hun er den eneste under fem og halvtreds år og hvor de ikke har de rette kompetencer eller den rette ekspertise til at yde den rette indsats

de skal vælge postnummer med omhu da de fire cifre

få helt afgørende betydning for

et højt specialiseret tilbud til hjerneskaderamte eller et kommunalt tilbud baseret på langt færre faglige ressourcer og viden

på et autismecenter

fået støtte kommunen meddelte så familien at de har fundet døgnplads til ham på en af kommunens egne institutioner og herudover vil han kun få lidt støtte evalueringen af kommunalreformen har imidlertid vist at kommunerne i stigende grad prioriterer at yde sociale

tilbud i eget lokalområde i stedet for at benytte specialiserede tilbud i regioner

det kan der være forskellige årsager til det kan

tættere på sin familie men det ændrer ikke på at borgeren fortsat skal have den rette indsats udviklingen har endvidere givet

der fremover vil være en tilstrækkelig specialiseret viden og kompetence på det sociale område som kan understøtte at borgerne får tilstrækkelig specialiserede indsatser tilpasset deres komplekse behov ministeren vil sikkert også sige

er indgået en bred aftale på det specialiserede område i forbindelse med kommunalreformen og det ser vi også som et skridt i den rigtige retning men derfor er det ikke mindre vigtigt at vi fra folketingets side følger området tæt samtidig ønsker jeg også at vi får sat fokus på sagsbehandlingstiderne samt klagemulighederne for borgerne jeg ser også gerne at ministeren

handler om at kommunalbestyrelsen træffer afgørelser om hjælp til børn der på grund af betydelig og varigt nedsat

funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte

til sundhedsområdet

vi nåede ikke så langt men vi havde det med

brug for en speciel indsats som er tilpasset lige præcis deres særlige situation

skal de nødvendige tilbud selvfølgelig være til stede og kommunerne skal have mulighed

visitere borgerne til dem

tre temaer for det første bygger forespørgslen på en præmis om at kommunerne ikke gør brug af specialiserede tilbud men i stedet bruger egne og billigere tilbud til mennesker med handicap det er ikke noget vi ved nok om til at kunne drage en konklusion men det vi kan se er at kommunerne gradvis har udbygget deres egne tilbud med mere specialiseret viden for at kunne inkludere deres borgere lokalt nogle

tilbud både kommunale regionale og private har som følge af det her oplevet en vigende efterspørgsel og nogle har ligefrem også været nødt til at lukke det er et problem hvis vigtig viden går tabt men det er ikke et problem hvis det er viden der går tabt

andet sted vi skal med andre ord opbygge viden vi skal ikke opbygge mursten og derfor

er det også vigtigt at vi fremover sikrer og udvikler den specialiserede viden på socialområdet med en ny national

er efterspørgslen udtryk for en bekymring for om mennesker med handicap også i fremtiden vil kunne få de indsatser som de har krav på i

til loven det er ikke noget der står til diskussion selvfølgelig

er afhængige af støtte fra fællesskabet have det de har krav på og derfor er det også vigtigt at vi understøtter kommunernes brug af de specialiserede sociale tilbud for det tredje handler forespørgslen om hvordan vi sikrer og udvikler en højere kvalitet i de sociale tilbud vi ved ikke i hvilket omfang kommunerne hjemtager borgere til mindre specialiserede og billigere tilbud det vi ved er at der siden to tusind og syv er blevet færre døgntilbud til både børn og voksne og at nogle specialiserede tilbud har oplevet et fald i efterspørgslen det hænger blandt andet sammen med omlægningen af indsatsen så flere børn anbringes i plejefamilier og flere voksne modtager støtte i eget hjem

er det en positiv udvikling de børn der er anbragt i en plejefamilie

indgå i en familie samtidig

ved vi fra undersøgelser at de her børn klarer sig bedre senere i livet

for de voksne med handicap og særlige behov betyder den nye udvikling at de ikke bliver isoleret fra familie og venner men kan inkluderes i samfundet

må vi se i øjnene at udviklingen også indebærer en risiko for at specialiserede tilbud der har en helt særlig specialviden bliver nødt til at lukke det er helt afgørende at vi ikke mister specialiseret viden som ikke findes andre steder

alle folketingets partier den trettende november i år indgået aftale

jeg er som social børne og integrationsminister rigtig glad for at alle folketingets partier er med i aftalen det er en vigtig aftale hvor vi får styrket samarbejdet ved at oprette en ny national koordinationsstruktur under

skal sikre at der fremover er de nødvendige tilbud på de mest specialiserede social og specialundervisningsområder og samtidig

skal den understøtte kommunernes anvendelse af tilbuddene det skal den ved at skabe det nationale overblik over målgrupper og indsatser på de mest specialiserede social og specialundervisningsområder som vi i dag mangler og ved løbende at holde øje med udviklingen

socialstyrelsen skal også udarbejde forløbsbeskrivelser om den aktuelt bedste viden og om hvilke tilbud og ydelser der er relevante for en bestemt målgruppe forløbsbeskrivelserne skal hjælpe til at sikre en styrket faglig ramme

det mest specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet kommunerne vil også kunne støtte sig til dem når de konkret skal vurdere hvad der vil være det rette tilbud til en borger med særligt komplekse og omfattende

går vi ind og ændrer

på andre måder end ved takstfinansiering det betyder bla at de selv får mulighed for at aftale løsninger tilpasset de konkrete situationer det skal skabe bedre incitamenter til effektiv drifts og finansieringsløsninger som er holdbare det formoder vi også får en afsmittende effekt på efterspørgslen så kommunerne

til at bruge de mest specialiserede

får vi altså styrket det nødvendige kommunale samarbejde om drift udvikling og finansiering af tilbuddene på tværs af kommuner og regioner og på den måde

vi også skabt et bedre grundlag for at den rette og kvalificerede hjælp er til rådighed for mennesker med komplekse eller sjældne problemstillinger som har brug for den i forbindelse med forespørgslen

synes jeg også det er relevant at nævne den nye handicappolitiske handlingsplan som regeringen lancerede her i efteråret planen som hedder et samfund for alle lægger sporene for de kommende års handicappolitik som en del af planen vil vi i de kommende år sætte særligt fokus på seks udvalgte temaer som på hver deres måde kan understøtte udviklingen frem mod et mere inkluderende og ligeværdigt samfund

mere viden og bedre effekt og det er vigtigt at blive klogere på effekten af det vi gør

skal vi give den rette støtte i rette tid og vi skal følge op på om indsatsen nu også virker godt nok vi skal kort sagt satse meget mere på rehabiliterende indsatser og på de indsatser som vi ved virker og nogle af de konkrete projekter vi sætter i gang med handlingsplanen er for eksempel afprøvning af evidensbaserede metoder på botilbud og i familier med børn med handicap det handler om at tage afsæt i det enkelte menneskes ressourcer og muligheder og understøtte de kompetencer og færdigheder der skal til for at have et aktivt og selvstændigt liv aftalen om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov er ikke det eneste initiativ der bidrager til at sikre kvalitet i tilbuddene og en mere kvalificeret visitation

på det sociale område spiller også en rolle blandt andet tilsynsreformen og tilsynsreformen træder i kraft ved årsskiftet og har fokus på en bedre beskrivelse af tilbuddenes målgrupper og metoder en kvalificering af oplysningerne om tilbuddene på tilbudsportalen og som det tredje mere valide og sammenlignelige oplysninger om tilbuddenes økonomi

med til at give handlekommunerne bedre grundlag for at vurdere hvilke tilbud de skal indgå aftale med i konkrete sager

gennemfører regeringen altså over de næste år en lang række initiativer som skal hjælpe kommunerne i deres konkrete vurdering af hvilket specialiseret tilbud der er relevant at visitere til og samtidig sikrer vi med initiativerne at tilbuddene er til rådighed for dem og at de benytter sig af dem det mener vi vil sikre at borgere med komplekse eller sjældne problemstillinger får den hjælp som de har brug for og som en

vil vi i regeringen i overgangsfasen frem mod den fulde implementering af den nationale koordinationsstruktur bede ankestyrelsen om at lave en afdækning og det vil ske inden udgangen af to tusind og fjorten afdækningen kommer til at omfatte visitation til tilbud efter serviceloven i et udvalgt antal sager for mennesker med komplekse og sjældne problemstillinger det gælder blandt andet mennesker med kompleks erhvervet hjerneskade jeg ser frem

karen hækkerup i adskillige samråd

med handicapcenter københavn hvor forældre der har et handicappet barn går ned med stress eller bliver fyret fra deres job børnene får det dårligere i stedet for bedre og hele sagsbehandlingen sejler sådan har politiken for otte og halvtreds familier i københavn som alle har børn med lidelser inden for autismespektret

en enhed under kommunens socialforvaltning

merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste og her håber vi

jeg har stillet det overvejes derfor blandt andet aktuelt om der kan udvikles et mere simpelt system for beregningen af ydelsen som kan reducere antallet af fejl men som også kan spare tid for kommunerne herudover overvejes det med henblik på at lette kommunernes administration om bestemmelsens anvendelsesområde kan tydeliggøres fremadrettet så derfor håber vi jo meget på

når man visiterer til et tilbud også inddrager de fagpersoner der har

det enkelte menneskes handicap der er rigtig mange forskellige handicap og derfor skal man også sikre borgeren en helhedsorienteret indsats

de anbefalinger der kommer fra dem der har viden

kontakten til borgeren i det daglige vi hører ofte om at man underkender speciallæger læger og andre fagpersoner og det er problematisk

også været kritik

at man isolerer folk i deres hjem og der vil jeg gerne citere fra en artikel

hjem i deres bofællesskab altså opbevaring døgnet rundt i deres eget hjem jeg er rystet over at kommunerne mener det er godt nok

borgerne ind i en kasse siger sytter kristensen der er landsformand for de udviklingshæmmedes forening lev det kan ikke være rigtigt at fordi man er udviklingshæmmet får man frataget muligheden for at være sammen med sine venner det er jo kynisk tænkning

der afgør om man som handikappet må vinke farvel til dagtilbuddet hvor man kan arbejde og møde andre mennesker

i stedet af hvilken kommune man er så heldig

i forhold til rebildsagen

og der citerer jeg kommunerne mistænkes for at spekulere i uretfærdig sagsbehandling mens klagerne trækker i langdrag hos ankemyndighederne

har kæmpet hårdt for at sikre vital genoptræning til deres tolv årige dreng jonas desværre for jonas der på grund af en jordemoderfejl blev hjerneskadet under fødslen er sagsbehandlingen nu trukket ud i over to år

der er flere læger og flere psykolograpporter der gør det klart at

i mellemtiden slipper de for at betale

nogle fra den virkelige verden vi læser om og det er jo

så vil jeg bare lige minde ministeren om for min taletid er snart udløbet

en fast koordinator tilknyttet de her borgere så de kan finde ud af at agere i det sociale system og jeg har lavet en liste som jeg

at der gradvis skabes et nationalt overblik over målgrupper og indsatser på det mest specialiserede social og specialundervisningsområde staten gives ansvar for at bidrage til bedre faglig planlægning af de nødvendige tilbud gennem en ny national koordinationsstruktur som skal sikre det nødvendige kommunale samarbejde om drift udvikling og finansiering af de mest specialiserede tilbud til borgerne folketinget noterer sig at regeringen vil bede ankestyrelsen om inden udgangen af to tusind og fjorten at iværksætte en afdækning af visitation til tilbud efter

for mennesker med komplekse og sjældne problemstillinger

carina melchior i udsendelsen pigen der ikke ville dø

vurderede at hun ikke ville overleve men det gjorde hun og i dag efter en meget hård kamp

når en person med specialbehov bliver tilbudt den rigtige hjælp ja men så er der bare lige hele fortællingen før det

et eksempel på en pige som i lang tid fik hæmmet sin udvikling fordi hun blev tilbudt den forkerte hjælp af kommunen efter otte måneder med imponerende fremgang på hammel neurocenter hvor specialister tog hånd om hende og hendes hjerneskade

tilbød kommunen hende en plads på et kommunalt sundhedscenter der primært genoptræner ældre der har fået hjerneblødning opholdet på det kommunale tilbud stoppede hendes udvikling og det var først efter lang tids tovtrækkeri at hun faktisk fik mulighed for et passende tilbud

det var der hun fik sin livsglæde tilbage og det var der hun fortsatte den positive udvikling som

startet historien viser den altafgørende forskel på

vurderet godt nok af nogle personer

det vigtige er her at vi tager ved lære kommunerne skal være meget omhyggelige når de vælger

de vurderer er det bedste til personer med særlige behov hvis man havner i et forkert tilbud

i dag er det sådan at den enkelte kommune i kraft af sit forsyningsansvar har pligt til

og ansvar for at at det tilbud der bliver udviklet

i den enkelte kommune forsyningsansvaret bliver typisk løftet ved at den enkelte kommune samarbejder med andre kommuner regioner eller private udbydere den model er venstre tilfreds med

mener ikke at det er tilfredsstillende at der så alligevel findes kommuner som placerer personer der har særlige behov

de faktisk ikke hører hjemme i venstre mener vi

sammen om at anbefale en ny national koordinationsstruktur som skal sikre det nødvendige kommunale samarbejde med drift udvikling og finansiering af de mest specialiserede tilbud til borgerne for venstre er det vigtigt at understrege at personer med særlige behov skal have deres behov opfyldt bedst muligt

et forkert tilbud er ødelæggende og det er ikke godt

og det er frustrerende for de pårørende som jo typisk står

sidelinjen og følger hele forløbet så derfor gælder

at få givet den rigtige hjælp på det rigtige tidspunkt

mest mulig livskvalitet og de bedste muligheder for

rigtig relevant at fortsætte med at have fokus på det her område og det giver jo også anledning til at vi

snakke en lille smule om den aftale som vi

også meget grundigt redegjorde for dengang

man lavede kommunalreformen stemte mit parti socialdemokraterne

mest tungtvejende grunde til at vi gjorde det

netop det specialiserede socialområde derfor

har vi også været optaget af og jeg har været rigtig glad for at

gået efter kommunalreformen

blandt andet det specialiserede socialområde den evaluering

både i forhold til at det er de politikere som de kan stemme på

grund til bekymring og det er jo ikke en bekymring som det kun har været os i

hørt fra ganske mange organisationer

og som selvfølgelig er blevet tydeligere og tydeligere i takt med at vi har oplevet at nogle af de meget specialiserede institutioner har været presset derfor

glad for at det er lykkedes at lave en aftale bredt her i

folketinget med hvert eneste parti

tager et stort skridt til at sikre at ikke nødvendigvis de specialiserede mursten

bevaret vi gør det at vi

fra statens side gennem socialstyrelsen tager et større ansvar på os for at sikre

at pålægge enten en kommune eller en gruppe af kommuner

sikre at det her tilbud til den her målgruppe kan være til stede det er relativt drastisk men jeg tror at det er nødvendigt i hvert fald

er dårlige mennesker jeg jeg tror på at kommunalpolitikerne gerne vil

borgerne og derfor

som man skal drifte og finansiere driften på mere overskuelig og også løsner op for at det ikke behøver

en en kompleks kronisk lidelse som

måske har haft hele sit liv og kommer til at have hele sit liv og som har brug for

sundhedsområdet og socialområdet eller overgangen

institutioner eller bosteder som passer til forskellige aldersgrupper

når det angår folk hvor der er tale om noget meget pludseligt opstået eksempelvis en erhvervet hjerneskade fordi man er kørt galt i

måske med den rette hjælp blive meget selvhjulpne igen sådan

det nogle af de borgere som har brug for at der bare er

og et tilbud som fungerer

skylder vi de her mennesker og det har vi heldigvis nu hvert eneste parti i det her folketing lovet hinanden

de partier som stemte for kommunalreformen i sin tid sådan

sidste gang vi gjorde det var i nitten halvfjerdserne

den koordinerende socialrådgiver

været optaget af lige præcis det her med at der skal være en fast kontaktperson en koordinerende sagsbehandler

har valgt at kalde det som er den der har sagen og som måske også nogle gange kan hjælpe

at koordinere mellem mange forskellige forvaltninger så det ikke er en borger som måske har relativt meget at jonglere med i forvejen der alene skal gøre det

her er jo tale om noget viden som nogle gange er så specialiseret at er den først tabt kan den være rigtig rigtig svær

opgave og strukturreformen som den jo dengang blev kaldt blev vedtaget det største kritikpunkt vi faktisk havde

større faglig bæredygtighed men lige præcis på det sociale område og det specialiserede område

der var meget stærke faglige miljøer i regionerne som blev spredt ud

fik jo slet ikke kompetencer og specialiseret viden

og den bekymring har jo også vist sig at være velbegrundet

jo rigtig glædeligt at der så har været et enigt folketing der har haft

lyst og vilje til at gå ind og rette op

de her fejl ved opgave og strukturreformen det er vi rigtig glade for vi er også meget spændte på hvordan det kommer til at fungere med den her koordinationsstruktur

måde er det også sådan lidt en lappeløsning men

have faglig bæredygtighed andre kommuner

men jeg vil så til enhver tid selvfølgelig vælge bureaukratiet hvis hvis det er en forudsætning for at få en ordentlig holdbar og fagligt bæredygtig løsning til

de mange mennesker som har de her komplicerede problemer

også noget vi har adresseret og vi har store forventninger til den løsning vi har fået selv om vi kan se nogle nogle svagheder i den men anderledes kan det nok ikke

også det er vigtigt at der bliver foretaget

nye løsning så også løser de problemer som som vi har skitseret så jeg vil bare sige at det er en vigtig debat

fagligt bæredygtige miljøer og det kan vi bare ikke med den opgavestruktur som vi har nu efter

strukturreformen eller kommunalreformen fordi vi pludselig har nogle meget små enheder som bestemt ikke er fagligt bæredygtige det kan vi så prøve at lappe på og det er det vi gør her

at man er tættere på borgerne og det positive

der kræver ekstremt specialiseret viden

det betyder jo rent faktisk at man fik fjernet amterne som havde specialiserede socialrådgivere som havde en meget meget konkret

hver gang der var et

der er en mor som giver sit barn et æble barnet får æblet galt i halsen mor lander på hospitalet barnet vågner med en alvorlig hjerneskade og ved siden af barnet da det vågnede

en socialrådgiver der sagde ring

jeg tager altid telefonen den mor ringede to gange og

vigtigt her er de forløbsbeskrivelser jeg vil gentage en genoptræningsplan som et menneske med erhvervet

det er en grundlæggende viden som de folk i kommunen skal have om

og det det som blandt andet ligger i vores aftale tilsvarende når gælder børn og unge

at den faglighed man har fra sundhedsområdet skal gå

i kommunerne og hvis de ikke har fagligheden selv skal de vide hvor de kan få den og derfor har vi viso og det er det som vi hele tiden skal huske vi skal nu igen genopbygge det som vi mistede da amternes specielle

om hvad det er for nogle

med samtlige kommuner og så leverer kommunerne så det antal borgere som man forventer

håber jeg i en situation

er institutioner der bliver nødt til at lukke fordi kommunerne ikke overholder den rammeaftale

jeg håber ikke at vi kommer til at stå i en situation hvor der er mennesker

mister evnen til at tale mister det hele fordi der ikke er det rigtige specialiserede tilbud

den hemmelighed er at vi har lavet en tilsynsreform alle der taler om tilsynsreformen taler om børn tilsynsreformens store revolution er

døgninstitutionerne de institutioner der har de svageste borgere i danmark har nu også krav på

og det betyder så at vi slipper for skrækkelige historier om hvad vi i øvrigt kan opleve rundtomkring så jeg satser på at den her regering har repareret nogle af de meget store huller den tidligere regering lavede fordi alting skulle gå så hurtigt og fordi man ikke interesserede sig tilstrækkeligt

var jeg ikke til stede det var line barfod og

mange spørgsmål i hvert fald fint i forlængelse af det som fru anne baastrup lige har sagt et af de kritikpunkter som vi også fremhævede dengang var bekymringen for at det kunne føre til et tab af viden på det her område og også et tab af de specialiserede tilbud altså at de ville lukke

set også bekymret for at man i højere grad ville lade det her område styre af markedsmekanismer og det kan vi jo også se er et af problemerne som vi står med nu hvor det er efterspørgslen

nogle af de eksempler på

et af de områder jeg selv støder meget på er området med med erhvervet hjerneskade

sundhedsområdet og handicapområdet

det kæmpe potentiale man har efter en hjerneskade og for hvor meget man faktisk kan komme tilbage hvis man får den rette

for eksempel udviklingshæmning bliver flyttet fra botilbud som er særligt specialiserede til

et billigere sted at bo

måder at håndtere borgere med handicap på er på nogen måde acceptabel

ministeren nævnte bla at det skyldes at der er flere børn som bliver inkluderet i folkeskolen det synes vi fra enhedslistens side er en rigtig god ambition og nogle steder foregår det også

også nogle steder hvor det ikke foregår så godt vi synes det er smaddervigtigt at vi er opmærksomme på at den inklusion af børn

på en måde hvor børnene får lov til at kunne følge med og stadig får den støtte som de har behov

det er super vigtigt at det ikke bliver en spareøvelse

jeg personligt det var meget bekymrende da der for nylig

en undersøgelse som viste at næsten halvdelen af alle kommunalpolitikerne selv mente at der var tale om en spareøvelse når det gjaldt inklusion det er jo ikke tanken det er jo ikke meningen det er tværtimod en positiv dagsorden om at børn med et handicap skal kunne være en del af vores folkeskole

selv side var kritisk over for strukturreformen

og det har vi så

vi har ikke nogen forventning om at alle problemer bliver løst

og derfor synes jeg bestemt at den debat som

positivt

som noget nyt står der jo også her at ankestyrelsen skal undersøge hvordan visiteringen til de specialiserede tilbud foregår

hvis man skal kigge lidt ud i fremtiden synes vi det kunne være interessant at kigge endnu mere på hvordan finansieringen er skruet sammen på det her område

men man kunne måske godt gå videre

finansiere

de kommuner som har en borger som har brug for det

også en ganske glimrende vedtagelses tekst som vi her står med i dag der er ikke nogen tvivl om at der er sket nogle rigtig gode ting på området gennem de senere år og ja kommunalreformen fra nullerne har ført meget godt med sig

set alle partier her i folketinget er blevet enige om en revision af kommunalreformen

skal følge op på om det nu også

at nogle komplekse problemstillinger

komplekse problemer sociale problemer eller sundhedsmæssige problemstillinger der kræver specialiseret viden som ikke må komme i klemme fremadrettet vi har

sager der har været fremme i medierne som har været ganske ulykkelige

i den grad har rystet os alle sammen

vi meget glade for revisionen af kommunalreformen

været mere statslig styring der men nu følger vi området med den her revision af kommunalreformen som sammen med tilsynsreformen

virkelig kan løfte området

opsættende virkning for nogle af de mennesker med handicap som i

afhængige af den hjælp de får fra kommunen det drejer sig for eksempel om borgere med

de sådan set fuldstændig låst inde i eget hjem der har vi desværre set nogle eksempler på kommuner der har prøvet lovgivningen af hvor der så er sat gang i en klagesag og hvor vi så har oplevet nogle borgere som i den grad er kommet i klemme indtil myndighederne ankestyrelsen osv

kendelse om at det

det man kunne ifølge serviceloven

have det der hedder opsættende virkning for der er i den grad tale om nogle borgere som får store problemer

store omkostninger ved at man ændrer tilbuddet uden

det hvis man kigger på hvad serviceloven egentlig lægger op til men vi har også andre områder hvor vi skal til at

ikke kun et spørgsmål om de tilbud vi har den hjælp vi

fra myndighederne fra kommunerne fra regionerne

der synes jeg at det er noget vi virkelig bør

have tomandsbetjente toge til at have enmandsbetjente

det betyder simpelt hen at hvis man har et handicap og man gerne vil med kystbanen skal man ringe i god tid bestille tid en

der så kan komme nogle og hjælpe en ombord på toget og man skal så kunne komme af sted

sådan er kystbanen nu engang indrettet rent fysisk der er ikke mulighed for at man kan trille lige ind med sin

hvor vi lige skal tænke os godt om når vi ser på hvordan vi ellers indretter resten af vores samfund

tilgængeligheden mindre men faktisk sørge for at øge tilgængeligheden hvis vi ønsker at leve op til handicapkonventionen men nu